på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den treogtyvende januar to tusind og atten det er først herre søren espersen som ordfører for forespørgerne til en begrundelse værsgo

reel bekymring for grønland vi taler som bekendt om et land med kun

i vordingborg kommune grønland er en del af kongeriget danmark og som sådan omfattet af grundloven grønland er repræsenteret her i folketinget

er danske statsborgere og alle på grønland kan få et dansk pas enhver på grønland har når som helst ret til at flytte

og fra dag et her besidde alle rettigheder derfor har vi som folketingsmedlemmer ikke alene ret til men også pligt til at reagere når vi er vidne til at grønland styrer mod økonomisk kollaps og dermed en social katastrofe vi har her i tinget anlagt en kedelig tendens nemlig at vi meget gerne må engagere os blande os om man vil i alle mulige forhold i alle mulige lande

glad for vores rigsfællesskab som som jeg er i maj sidste år diskuterede vi samme emne her i salen i en lignende forespørgselsdebat og dengang gjorde jeg rede for nedsættelsen af den grønlandske forfatningskommission

status på forfatningsarbejdet kommissionen er jo fortsat i

den indledende fase af sit arbejde og det er derfor begrænset hvad der i virkeligheden er

nye yderligere oplysninger siden diskussionen i maj så jeg vil nøjes med at fremhæve et par centrale spørgsmål om kommissionens arbejde

kommissionen ved at være færdig med at etablere sit sekretariat og der blev i sommer blandt andet ansat en sekretariatschef kommissionen har i august sidste år været på inspirationsbesøg i island for at orientere sig om islands selvstændighedsproces og forfatningsarbejde og kommissionen vil i løbet af indeværende år afholde en konference som skal sætte fokus på betydningen og vigtigheden af arbejdet og formålet med en grønlandsk forfatning i udgangspunktet arbejder kommissionen med en tidsramme på to tre år fra nedsættelsen kommissionens sammensætning er blevet ændret som følge af at et medlem har skiftet parti

et medlem har fået orlov fra inatsisartut kommissionen vil derfor

kommissionens sammensætning har naalakkersuisut besluttet at tilbyde de grønlandske kommuner mulighed for at indstille en af landets borgmestre som tilforordnet til kommissionen i forhold til den nærmere forståelse af kommissionens arbejde og udkommet

forstår jeg at det er landsstyrets tilgang at kommissionen først et stykke

inde i arbejdet efter blandt andet møder og debatter med befolkningen

vil kunne komme med et bud på hvordan kommissionens endelige forslag vil se ud altså og det er jo det springende punkt om der vil blive tale om en forfatning eller dele af en forfatning der skal gælde mens

grønland er en del af rigsfællesskabet altså en slags

identitetsdokument om man vil eller en forfatning der kun skal gælde for et selvstændigt grønland som jeg tidligere

skal en kommende grønlandsk forfatning respektere grundloven

at hvis det grønlandske folk ved en folkeafstemning tilslutter sig en forfatning for et selvstændigt grønland altså træffer beslutning om selvstændighed så betyder det at der skal være forhandlinger mellem regeringen og naalakkersuisut om gennemførelse af grønlands selvstændighed det følger

om arbejdet

på en måde der fører til en situation hvor der skal være sådanne forhandlinger

heller ikke foregribe resultatet af sådanne forhandlinger men jeg har tidligere tilkendegivet to centrale ting i den forbindelse

også gerne vil gentage her for det første er det helt helt afgørende

her appellerer jeg altså fortsat til at der bliver klar tale jeg går derfor ud fra at der vil være en dialog mellem regeringen og naalakkersuisut inden et forslag i givet fald sendes til afstemning så der ikke opstår tvivl om rækkevidden af en folkeafstemning

hvor statens tilskud eller opgaveløsning fortsætter i en længere periode efter grønlands selvstændighed det er min linje

også var bred politisk enighed om i folketinget under debatten sidste forår og som blev afspejlet i vedtagelsen et grønland på egne ben forudsætter jo en selvbærende økonomi lige nu er konjunkturerne gode i grønland væksten er høj ledigheden er faldet og det skyldes især større rejekvoter og gunstige priser på fiskeprodukter det er jo sådan set positivt men grønland står fortsat over for store økonomiske udfordringer i forhold til vækst beskæftigelse og finanspolitisk holdbarhed som grønlands økonomiske råd har påpeget gennem en årrække

syv procent syv procent af bruttonationalproduktet over de næste femten til tyve år hvis velfærden skal fastholdes i takt med at der bliver flere ældre og færre til at tjene pengene

jo altså beregninger med afsæt i at grønland har den position grønland har nu

delvis dansk opgaveløsning i grønland indtil videre er der ikke gennemført reformer i grønland som har reduceret holdbarhedsudfordringen afgørende man kan ikke alene satse på nye indtægter eller investere sig ud af problemerne

en del af selvstyrets svar på udfordringerne og her har selvstyret jo særlig fokus på udnyttelse af grønlands

i den sammenhæng fokuserer grønland meget på udbygning af infrastruktur i form af flere og bedre lufthavne som blandt andet kan øge turismen som

så igen kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser der arbejdes aktuelt i grønland her i første fase med investeringer på godt tre milliard kroner eller knap fem og tyve procent af bnp

fem og tyve procent af bnp

stand til at komme op med noget historisk eksempel fra danmark der kan matche en investering af det omfang efter min bedste hukommelse vil det svare til fem og halvtreds af de flyindkøb vi er ved at foretage altså fem og halvtreds gange

fem og tredive så det siger noget

udbytter fra de selvstyreejede selskaber mens det resterende beløb forudsættes lånefinansieret med en garanti fra landskassen der foreligger endnu ikke detaljerede oplysninger om økonomien i projekterne altså nogen gennemarbejdet transparent businesscase men det er grønlands økonomiske råds vurdering at projekterne samlet set ikke er rentable og at det øger risikoen for selvstyrets finanser derfor drøftede jeg for et par uger siden spørgsmålet om nye lufthavne med formanden for naalakkersuisut kim kielsen og jeg tilkendegav i den forbindelse at jeg forstår og fuldt ud respekterer ønsket og visionen om en bedre infrastruktur i grønland også set i et udviklingsperspektiv

men jeg udtrykte også bekymring for den mulige risiko som projekterne indebærer for grønlands økonomi hvis de samlet set viser sig ikke at være økonomisk bæredygtige derfor tilbød jeg kim kielsen at vi fra dansk side yder administrativ bistand når der foreligger nærmere oplysninger om

økonomien i projekterne forventelig her senere

ud over holdbarhedsudfordringen består danmarks økonomiske relation til grønland overordnet set af tre elementer for det første

milliard kroner eller lidt over halvdelen af landskassens samlede indtægter så for hver to

kommer den ene fra danmark det gør det muligt for grønland at have en

betydelig højere velfærd end det ellers ville være tilfældet for det andet

varetager danmark som bekendt en række opgaver i grønland som grønland selv har mulighed for at overtage og det følger af selvstyreloven at grønland selv finansierer overtagelsen men indtil det sker

jo altså danmark der finansierer danmark har udgifter til de godt tredive områder der endnu ikke er overtaget

kroner det omfatter blandt andet finansielle forhold politi retsvæsen og kriminalforsorg

varetager rigsmyndighederne nogle få områder som først kan overgå til grønland ved selvstændighed det følger af grundloven og det omfatter jo blandt andet udenrigs forsvars og sikkerhedspolitikken på forsvarsområdet anvender danmark over

milliard kroner årligt

suverænitetshævdelse men også til eftersøgnings og redningsberedskabet

vigtig opgave som vi så det i forbindelse med den tragiske naturkatastrofe ved karratfjorden i vestgrønland i juni sidste år med aftalen om at styrke forsvarets opgaveløsning i arktis bliver der tilført yderligere en hundrede og tyve million kroner årligt til til området

hvis rigsfællesskabet opløses

andet omfang jo må håndteres

en meget meget meget stor økonomisk udfordring hvis grønland skal være selvstændigt nu handler selvstændighed jo ikke kun om økonomiske ressourcer grønland har også behov for et uddannelsesløft for at styrke den økonomiske udvikling det har grønlands økonomiske råd også påpeget og jeg ved at naalakkersuisut er meget opmærksom på den problemstilling og prioriterer den højt mange af de sagsområder som grønland endnu

overtaget forudsætter højt specialiseret arbejdskraft det gælder på det finansielle område og det gælder på lufthavnsområdet for blot at nævne et par eksempler man kan selvfølgelig vælge at indgå samarbejdsaftaler med danmark eller på anden vis købe sig til ydelserne udefra hvis befolkningen ikke selv har de fornødne kompetencer men det er formentlig ikke det der tænkes på eller ønskes i grønland fra regeringens side samarbejder vi gerne yderligere med selvstyret på uddannelsesområdet hvis der er et ønske om det og det er generelt regeringens tilgang til rigsfællesskabet jeg er fuldt ud overbevist om at et godt samarbejde mellem vores lande gavner vores befolkninger mest jeg er fuldt ud overbevist om at et stærkt rigsfællesskab er i alle tre landes interesse og i diskussionen her jo altså i danmark og grønlands klare interesse jeg respekterer at andre har en anden holdning

er anlægsarbejdet udenfor

jeg respekterer at andre har en anden holdning men jeg må også sige at jeg helt uden at forholde mig til det økonomisk realistiske i det ikke deler den holdning

tvivl om at statsministeren ser med stor alvor

økonomiske sociale og forfatningsmæssige situation på grønland det er væsentligt at det forholder sig sådan og det takker jeg statsministeren for jeg vil tillade mig at slå fast at uden statens bloktilskud ville grønland ikke være i stand til at overleve økonomisk og selv med bloktilskuddet er grønland økonomisk allerede i knæ

har grønlands økonomiske råd anslået at der i løbet af de næste år skal findes

kr og det ville efter danske forhold svare til krav om budgetforbedringer på hundrede milliard kroner det er et svimlende beløb

beløb som enten ville medføre

strukturelle problemer de synes så abstrakte at de er helt pakket væk i den normale offentlige debat politikerne giver i stedet i den offentlige debat udtryk for en ganske anden historie

det forties over for befolkningen på grønland præcis hvilke dramatiske og uhyggelige konsekvenser for levestandard og velfærd et selvstændigt grønland vil medføre ligesom man forsømmer at gennemgå og blotlægge den meget lange række af økonomiske forpligtelser som staten efter grønlands selvstændighed naturligvis ikke længere påtager sig et ansvarligt landsting og landsstyre ville for længst have fremlagt alle disse konsekvenser for befolkningen på grønland og så frem for at bruge al energi på at fremmane utopiske billeder i stedet målbevidst kaste alle kræfter ind på at løse grønlands

og samfundsmæssige problemer i mit parti har vi svært ved at tro at grønlands politiske ledelse har evne og vilje

rette op på forholdene jeg skal derfor fremsætte følgende

det er på dansk folkepartis vegne der er desværre ikke andre der har villet tilslutte sig det

af staten og hvor væsentlige økonomiske udgifter som blandt andet statsborgerskab højesteret udenrigstjenesten grænsekontrollen forsvar og sikkerhed ydermere udredes af staten styrer grønland dag for dag frem mod økonomisk kollaps folketinget konstaterer yderligere at opførelsen af tre store lufthavne til en samlet udgift på knap fire milliarder kroner dramatisk vil fremskynde processen idet folketinget beklager at selvstyret synes at mangle såvel vilje som evne til at løse samfundets strukturelle udfordringer alt imens de ledende politikere bruger al deres energi på at indføre selvstændighed folketinget beklager den dybt alvorlige situation

har i det grønlandske samfund

og som jeg virkelig tror er ud fra en dyb bekymring som herre

selv sagde og jeg deler sådan set også store dele af de bekymringer

søren espersen ser for sig og jeg forstår på den offentlige debat vi har haft i de forgangne måneder at

overvejer om danmark skulle sætte grønland under administration

man forestiller sig så skulle ske altså vil man så indsætte danske socialmyndigheder

fra hele det grønlandske samfund for deres egen fremtid vil komme nogle af de store udfordringer til livs

i jyllands posten forleden jeg har en frygt for at hvis der ikke

markante ændringer i den måde

den grønlandske politiske ledelse styrer landet på så vil det på et tidspunkt komme til den situation

den situation kan danmark jo ikke stå på sidelinjen og se til

det kommer hvis ikke der bliver ændret dramatisk

andet som herre søren espersen og dansk folkeparti mener at danmark bør gøre nu eller ønsker man egentlig bare den her

løbet kørt og så må grønland jo selv redde sig ud af det ligesom andre fejlslagne stater er nødt til at redde sig ud af det

blive nødvendigt der vil jeg sige at det har vi gjort

ind inden ulykken sker og det er så egentlig det jeg opfordrer til her at de grønlandske politikere selv gør

demokratisk samfund landet ledes ikke bare

politikere som befolkningen har stemt ind til at kunne udføre et godt

angår selvstændighedsprocessen er det jo ikke en proces som er ny men det er en proces

mange år

på vej mod selvstyreaftalen har det været vigtigt at de grønlandske politikere involverede de grønlandske borgere mest muligt

og haft en meget stor andel i

det er en demokratisk proces hvad siger ordføreren til

at det ikke bare er politikerne der kommer med nogle ideer men

og ikke har gjort det fra selvstyrets side at fremlægge en økonomisk forudsigelse af hvad det er der kommer til at ske

skaffes man har sagt at man vil udrede halvdelen af dem selv fra hvilken statskasse hvor har man

hvad skal der ske bagefter er der overhovedet hotelkapacitet til alt det her hvordan skal det hele fungere

fortæller jo ikke befolkningen hvad det er der sker jeg er jeg er flittig læser af de grønlandske aviser og det grønlandske landsstyre vil simpelt hen ikke fremlægge det man er gået i gang og så

senere og det bebrejder jeg politikerne

være baseret på hvad aviserne skriver det ville være helt forkert ligesom statsministeren

flot er væksten høj i grønland og ledigheden er faldet og de grønlandske politikere og vælgerne står bag

det er ikke bare for at gøre os fri af bloktilskuddet men decideret udelukkende for at skaffe en bedre hverdag for landets borgere generelt

kan være for danmark

ingen fordel være ved selvstændighed før det øjeblik hvor de grønlandske politikere har genoprettet økonomien fået gang i hjulene lavet en erhvervsudvikling

ordentligt uddannelsessystem ad åre

det muligvis blive til fordel for den grønlandske befolkning men ikke nu

diskussion man har på grønland det er jo om her og nu og om at forfatningskommissionen snart skal være færdig og vi skynder os

hvordan vi løser landets problemer så vi kan blive selvstændige det er der

er respekten for menneskerettigheder det er respekten for

vigtigt at man respekterer de grønlandske vælgere

mener at det her er respektfuldt i forhold til de grønlandske vælgere

evnen til at styre grønland økonomisk

klap undskyld udtrykket med menneskerettigheder at gøre det her er en økonomisk debat

betales af staten

lade sig gøre at opføre tre kæmpestore lufthavne til en samlet værdi af næsten fire milliard

er en pragmatisk diskussion der er simpelt hen ikke pengene til det men alligevel fortsætter man respekt for grønland mener jeg i høj grad

danske statsborgere der bor på grønland

i det grønlandske politiske system

og som også arbejder dagligt for at de bekymringer ligesom kommer til udtryk i den debat der er

må jeg konstatere at samtlige grønlandske partier har sat kursen

som er i fuld gang med arbejdet og som allerede er i fuld gang

med at planlægge for eksempel de tre store lufthavne det er det jeg kan konstatere og der taler vi ud fra en økonomisk betragtning

at fortælle den grønlandske befolkning at der

to spørgsmål i forhold til at få ordføreren til at

at vi har en latterlig angst for ikke at virke koloniherreragtige

det er derfor vi ikke agerer her kunne det også være at vi måske er vidne til en nation som er i gang med at

også kan være grunden grunden til at den her kommission er sat i værk som det statsministeren

som et identitetsdokument

altså er det noget der skal være inden for grundlovens rammer og hvor rigsfællesskabet fortsætter eller skal det være en forfatning for en selvstændig stat ikke engang det har vi kunnet få ordentligt svar på vi er da i høj grad en part i sagen

da overbevist om at der ligger masser af kulturelle ønsker hos den grønlandske befolkning

noget lysende i at være en selvstændig nation

i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde en proces til at foregå i grønland spørgsmålet

er jo også en proces som de selv er i gang med at afklare og før vi så afkræver dem et svar

deres visioner for deres land

og færøerne har en interesse i hvad der foregår

som løftestang for økonomien er løftestang for der er intet

har en basis i økonomien det er der det starter har vi penge til det kan vi klare det er der er der fremtidsmuligheder osv det er det vi sidder og sysler med inden for

søren espersen i debatter foreslå

jeg vil først høre om

kan bekræfte at det er rigtigt

hvis ordføreren

med hvilken ret har folketinget så den mulighed hvordan er det beskrevet så vidt jeg husker er grønland ikke nogen kommune i danmark grønland er faktisk

er så rigeligt til at ophæve selvstyret

ikke der kan men

forhindringer for

ja det har jeg luftet som

at det bliver nødvendigt jeg håber ikke det kommer til at ske

løser landets strukturelle problemer så bliver

principielt

ordføreren at et land et folk en kommune hvad som helst udvikler sig bedst under et overherredømmes administration eller via udvikling af et demokrati parallelt med at man udvikler økonomien det er jo egentlig et banalt spørgsmål og jeg håber da

kan løse hvad som helst jeg mener at det skaber større problemer fordi det skaber manglende ejerskab til at udvikle ens eget land

er det sådan herre christian juhl ser statens indsats i rigsfællesskabet altså et overherredømme

selvstyre på grønland fuldt selvstyre på færøerne og hvor

række problemer er det overherredømme det er sådan

alle områder af rigsfællesskabet det gør han også når det gælder færøerne og det hilser jeg velkommen

blandet sig i debatten om grønlands økonomi i de sidste

også sådan rimelig højt profilerede personer som taler om direkte at suspendere selvstyret nu forstod jeg på herre søren espersens svar både til herre

juhl at dansk folkeparti ikke er spændt for disses vogn og at

ordføreren at grønlandske politikere altså

viljen til at gøre det der er nødvendigt for at undgå

siger at selvstyret ikke skal suspenderes og

på økonomisk det havde jeg håbet på det er det der står

men jeg siger bare at situationen sagtens

det fordi der ikke er ét parti

i grønland jeg har også et lønligt håb om at der en dag vil opstå et parti

debatten om løsrivelse fra danmark

eskapisme fra de problemer man står over for så bliver en slags identitetspolitik

måske også i grønland og det er jo uheldigt hvis det

debatten om løsrivelse er en slags eskapisme

sig gældende på færøerne men jeg synes sandelig også at det

taler om at suspendere

eskapisme og hvis vi får disse to

suspension af selvstyret fra dansk side på den

en situation inden ikke så længe

suspendere selvstyret i grønland på grund af økonomien er det eskapisme jeg vil hellere anklage mange af mine kollegaer her i folketinget for at være eskapister når det drejer sig om grønland for

er mine kollegaer godt nok gode til at holde mund

så sige at det her er en pragmatisk diskussion det har jeg sagt fra starten og det er en økonomisk

er der penge nu selv med bloktilskuddet

respekt for at der er et ønske om selvstændighed i grønland og det gentager jeg gerne i dag grønland har valgt at nedsætte en selvstændighedskommission og det er for mig at se op til grønlænderne at tage stilling til hvad der nu skal ske hvis der skal ske noget socialdemokratiet stiller sig naturligvis bag at en formulering af en grønlandsk forfatning ikke må være i strid med grundloven heller ikke det er noget nyt det må være op til grønlænderne at finde ud af hvornår de er parate til selvstændighed det er ikke min opfattelse at det grønlandske folk er klar til det endnu de har brug for et langt højere uddannelsesniveau og en langt større udvikling

råstofudvinding og af turisme før økonomien er så stærk at den kan bære selvstændighed

det er selvfølgelig også nødvendigt at det grønlandske folk ved besked når anmodning om selvstændighed på et tidspunkt i fremtiden kommer skal der laves en aftale mellem grønland og danmark det er vi helt sikre

vil komme til at ske på et tidspunkt og vi forventer at love og regler overholdes i processen herunder grundloven derudover

mener vi i socialdemokratiet ikke at det er en særlig hensigtsmæssig måde at forsøge at påvirke den proces

har politisk i grønland vi står ved den aftale de danske partier dog minus dansk folkeparti har indgået med grønland på vegne af danmark det betyder også at vi respekterer at man udarbejder en forfatning for grønland forfatningsarbejdet er en del af en selvstændighedsproces og det bør derfor ikke komme bag på nogen især ikke for grønlands vedkommende hvor stort set alle partier bakker op om selvstændighed ad åre i en eller

juridiske hierarki i rigsfællesskabet hvis grønland vedtager en forfatning skal den leve op til grundloven grundloven hvis man ønsker at forblive i rigsfællesskabet jeg vil gerne runde af med at gentage at vi fra socialdemokratisk side selvfølgelig står ved selvstyreloven som aftale mellem grønland og danmark det indebærer at bloktilskuddet fra danmark til grønland følger bestemmelserne i selvstyreloven og det indebærer at det udelukkende er op til det grønlandske folk at beslutte om eller hvornår de vil være et selvstændigt land med de konsekvenser også økonomiske konsekvenser som det vil få for landet jeg skal læse et

alle partier i folketinget undtagen df

hvad vi synes om de forskellige lande og partier og

for rigsfællesskabet det forudsætter jeg at vi kan

at det grønlandske selvstyre er i stand til at løse landets økonomiske

er der ikke en økonomi i grønland der gør at man kan blive selvstændig men det skal jo ikke betyde at man én gang for alle siger at det her

i vores vedtagelsestekst skriver vi også at der er en gunstig udvikling i økonomien økonomien i grønland for tiden og det er da et håb for os alle sammen at den økonomi kan blive endnu stærkere

få en stærk økonomi der kan

at en selvstændighed kan komme på tale så kan vi kun glæde os over det men der er vi ikke

man fanger en masse fisk i øjeblikket men selv om man

ti gange så mange fisk eller tyve gange så mange fisk eller halvtreds gange så mange fisk som

jeg bed mærke i at ordføreren sagde at som udgangspunkt mener hun at det grønlandske selvstyre er i stand til og har viljen og evnen til at løse landets økonomiske strukturelle problemer er det sådan at det kun er et udgangspunkt

klimaforandringerne men der er også andre indtægtskilder

der er heller ingen tvivl om at der er et grundlag for at få en større erhvervsudvikling end den der pt er i grønland

i arbejde så selvfølgelig er der muligheder

kan det grønlandske folk

klare en selvstændighed men vi skal jo ikke lukke døren for dem og sige

vi har vores eget forslag som jeg vil gøre rede for senere

hun før havde sagt at socialdemokratiet bakkede op om

selvstændighed og det ville hun gerne slå fast jeg skal bare spørge ordføreren mener ordføreren at man ud fra det der ligger her

som allerede nu er himmelråbende langt væk fra virkeligheden og alligevel står ordføreren og siger at man

selvstændighed

grønland eller de grønlandske politikere det er jo for den grønlandske befolkning at det skal være en god idé om man har selvstændighed eller

aldrig nogen sinde til noget

det synes jeg ikke skal være beskeden fra det danske folketing

er der ikke nogen mulighed for det i dag

skal være ensbetydende med at det aldrig bliver muligt i fremtiden

være en afgørelse som det grønlandske folk træffer når de forhold der skal være til stede

også kan opfyldes herunder naturligvis de økonomiske forhold som jeg da er meget enig med dansk folkeparti

ordføreren er inde på at der også er andre muligheder end fiskeriet selv om det kan svinge både til den ene og den anden side søren espersen siger det meget klart

altså råstofudviklingen

halvdelen af verdens befolkning til grønland hvor de hver lægger en hundredkroneseddel

jeg tror ikke det kommer til at finde sted

hvis man tænker sig at grønland skulle blive selvstændig

bliver varetaget af den danske stat nu hvem

en proces der lige er sat i gang og det kan jo være svært at afkræve svar på noget

udredningsarbejdet i gang så siger spørgeren at råstofudvinding ikke kommer til at ske hvor ved ordføreren det fra

stå her i dag midt i januar to tusind og atten og sige

ja og og de firmaer som har købt

andre steder rundtomkring i verden hvor de har nogle koncessioner

er lettere at udvinde men den dag kan da sagtens komme

at man generaliserer grønlændere og grønlandske politikere således som man også oplevede det for færøernes vedkommende for ikke så mange år siden

når man bliver omtalt generelt som nogen der

slukker det en gnist en lyst til at til at bevise noget andet hvad er ordførerens mening om at man i

at man fra dansk side har en tendens til

i uvidenhed om grønland det bunder i

kendskab til de mange forskellige partier der er der

om hvordan partierne arbejder og ikke mindst i

slet ikke problemer i den sammenhæng som er på færøerne

når der er diskussion om grønlands selvstændighed og selvstændighedsprocessen

diskussion har vi da også derhjemme jeg synes også en helt naturlig diskussion man har

problemstilling vi har hvad angår økonomien har vi også derhjemme det er jo ikke sådan at grønland ønsker selvstændighed

det jo ikke verden er meget mere nuanceret end

at grønland har ret til egen selvbestemmelse og den selvbestemmelse

har vi valgt at føre i henhold til grundlovens egne

omkring det her tror jeg også at vi har et fordrageligt forhold mellem danmark og grønland så længe der er

ja der er en gensidig respekt der er tæt samarbejde mellem

at vi skal fortsætte ad den vej vi skal ikke

vi skal se om vi kan hjælpe på vej i stedet for

skælde ud og sige nu tager vi magten fra jer nu tager vi den hjem hertil det er ikke befordrende så jeg kan bekræfte at vi i hvert fald fra socialdemokratisk side

det ser også positivt ud for fremtiden

statsministeren highlightede det jeg synes også det er utrolig vigtigt når vi snakker om selvstændighedsprocessen for grønland at man ikke udelukkende

gavner gavner det relationerne mellem danmark og grønland

men jeg har jo heller ikke den indstilling at vi ikke skal tale om de her ting

skal vi ikke tale om og nu lukker vi øjne og ører og så må grønland ordne det hele selv jeg mener at der er samarbejde på så mange forskellige niveauer

og jeg synes det er vigtigt at understrege at

vigtigt at huske på at at vi sådan set også har en lang række opgaver her i folketinget som vi ikke har

en standard som er tilstrækkelig

svarer til den danske det kan jo godt være at

når frem til at man ikke nødvendigvis vil have en dansk standard på på den lange bane

de forskellige områder på en anden måde og jeg synes det er vigtigt at man giver lov

tingene på i danmark som ikke er så anvendelige i grønland og det er klart at når der skal laves

er det nødvendigt at der tages hensyn til grønlandske forhold og det er præcis det

folketinget noterer at selvstyreloven forudsætter en standard på danske

ansvarsområder i grønland der svarer til standarden i danmark

så for mig at se er det helt naturligt

nitten ni og halvfjerds og ting tager tid

det er vigtigt at have respekt for for den proces

i sidste ende derfor synes jeg måske også det er lidt tidligt

at tage den her debat i folketinget det synes jeg måske man skulle gøre på et lidt senere tidspunkt når det grønlandske folk har

i danmarkshistorien vi har igennem vores fælles historie et unikt sammenhold sammenhold på tværs af afstande som bliver brugt rigtig meget af danskere grønlændere og

selvfølgelig også af færinger som rejser på kryds og tværs af rigsfællesskabet for at bo arbejde og opleve i form af min rolle som ordfører for

knyttet et særlig tæt og personligt bånd til både grønland og rigsfællesskabet som helhed og derfor ville jeg

ville være rigtig rigtig trist at miste en så central del af ikke bare vores historie men også vores rigsidentitet jeg vil til enhver tid selvfølgelig respektere det hvis et demokratisk flertal ønsker selvstændighed men jeg må her tilføje at jeg

oprigtig glad for det stærke og solide rigsfællesskab

nyder i dag det er naturligt og gunstigt at tage debatten op som vi gør her nu når man tager i betragtning at der har været økonomisk fremgang for grønland i

to tusind og sytten grønlandsk selvstændighed er nemlig helt klart afhængig af om man formår at skabe en bæredygtig økonomi og vækst grønlands vækst er primært baseret på fiskeri som står for en meget meget stor del af

holdbart på den lange bane en selvbærende økonomi er en klar forudsætning for grønlandsk selvstændighed

om året ud af det grønlandske statsbudget svarer det til rundt regnet halvdelen af landskassens samlede indtægt derudover står grønland såvel som danmark og færøerne over for den udfordring at når der i fremtiden

til at betale for samfundet den eneste måde at komme den udfordring til livs og sikre fremtidig velfærd er at indføre reformer og udvikle en fremadskuende erhvervspolitik behovet for reformer er også blevet påpeget af grønlands økonomiske råd derfor mener jeg ikke at man på nuværende tidspunkt bør prioritere en politisk selvstændighed eftersom den økonomiske selvstændighed går forud jeg håber meget på at vi i stedet kan få en konstruktiv debat på tværs af rigsfællesskabet om hvordan man aktivt styrker grønlands økonomi gennem reformer derudover synes jeg også man skal se på

kan styrke de kulturelle bånd i rigsfællesskabet samt øge investeringer i både danmark og grønland det vil styrke ikke bare økonomien men også følelsen for rigsfællesskabet hvilket jeg mener er en vigtig del af hele vores rigsfællesskab tak for ordet

en vedtagelsestekst tak for

sådan set også at grønland har hjemtaget erhvervsområdet for en lang række år tilbage

en erkendelse af at det er et politisk projekt det er ikke et

til at sikre at der bliver skabt noget vækst i grønlands økonomi synes jeg sådan set bare man skal være med til at

de dele af grønland hvor hvor der som jeg ser det er store muligheder for vækst i turismen

ser jeg især lufthavnsprojektet i ilulissat som som noget

i turisme i for eksempel island

også godt klar over at det er projekter af en enorm størrelse i forhold til

kan bare sige at jeg håber på at man fra grønlands side kan skride frem og finde investorer og finde

man kan skabe en en afgørende

seneste replik som var at

sige vi taler om fem og tyve procent af bnp og statsministeren forklarede at det efter danske forhold ville betyde en udskrivning på fem og halvtreds gange vores kampflykøb og så blev det kaldt et politisk projekt for det

gang i stemningen

tillid til at det grønlandske selvstyre er i stand til at løse landets

tillid til at at det grønlandske selvstyre

gør alt hvad de kan for at styrke den grønlandske økonomi

der er brug for for reformer og det er jo det

i en situation hvor man i den grad er klemt økonomisk det er korrekt at der fiskes godt i øjeblikket men som jeg nævnte tidligere er

til at løse de her problemer men midt i det her

er det særlig klogt vidner det om en ledelse der har forstået hvor alvorlig en økonomisk situation

via kangerlussuaq og med de vejrforhold der er gør det det meget meget besværligt at komme videre

til nuuk meget meget besværligt at komme videre

i turismevækst i grønland ikke mindst baseret på det man har set

hvis man skal kunne komme til grønland på et weekendbesøg som amerikansk eller europæisk turist kræver det altså

at man kan flyve direkte ind og ikke risikerer at sidde fanget i kangerlussuaq i flere dage

udvidelse af lufthavnene især i ilulissat er noget som som er vigtig for udvidelse af

økonomi hvordan det så bliver finansieret kan vi diskutere og det synes jeg er en interessant debat at tage men jeg mener at man skal forbedre den grønlandske infrastruktur hvis man skal kunne skabe de vækstmuligheder inden for turisme som som jeg mener der er potentiale

at prioritere en politisk selvstændighed

til selvstændighed og demokrati jeg minder om at vi i danmark i flere perioder af historien netop har brugt den drivkraft til at overvinde andre ting på et tidspunkt var der sågar

i det danske kongehus tanker om at vi skulle være en en del af det tyske rige fordi vi var økonomisk totalt

demokrati og selvstyre nu er det bedste og dermed rejste vi os også ud af den

så utrolig meget tid på at diskutere

selvstændighed der af økonomiske årsager

at få økonomien til at fungere

ikke netop via rigsfællesskabet forpligtet os til at hjælpe grønland

situation hvor de både kan være selvstændige og økonomisk bæredygtige

færøerne grønland og danmark at det gør vi i fællesskab og vi hjælper hinanden med de kræfter og den økonomi og de ressourcer vi har i fællesskab når nogen

for selvbestemmelse men men det ændrer jo altså ikke på de enorme økonomiske udfordringer som som grønland står over for

relevant projekt og et særdeles relevant emne

for at flyve direkte til grønland og det synes jeg er den relevante debat at have sideløbende kan vi selvfølgelig godt diskutere selvbestemmelse

men en ting er sikkert uanset

med reformer og det er nødvendigt med investeringer således at vi i grønland kan indfri det potentiale vi har til økonomisk vækst til gavn for den grønlandske befolkning men også gøre os uafhængige af bloktilskuddet

helt naturligt at vi gerne vil af med det

at det ikke er det grønlandske naalakkersuisut alene der bestemmer hvordan ruten og linjen skal være for den grønlandske politiske verden der står et parlament inatsisartut

det er en demokratisk proces hele vejen igennem som jeg synes der skal udvises stor respekt

gentage det lidt mere klart jeg hørte det mere som en kommentar

meget stort potentiale til en stærk økonomisk fremgang ikke bare i form af vores fiskeri men også i form af råstofsektoren og helt bestemt

for at et land kan være mere økonomisk selvbærende er det utrolig vigtigt at man ser på nye muligheder og store investeringer når vi snakker om lufthavnene i grønland og den udgift der er

for det grønlandske samfund at se at det ikke bare er en udgift men at det er en investering til at få midlerne tilbage til noget helt andet som vi kan bruge det til jeg tror det er vigtigt at man gør grønland tilgængeligt men

sikrer at vi har flere flysæder således at

vi kan få gavn af vores store natur som hele verden også gerne

det synes jeg er den rigtige retning i jeg synes også selv personligt at det er den rigtige investeringsvej at gå

helhjertet op om at det ville være til til gavn for blandt andet et område som ilulissat at have direkte flyvning dertil det er jo

noget som ville styrke rigsfællesskabet altså

til grønland det er jo en forhindring at man igen og igen skal forbi kangerlussuaq

hvor man risikerer at sidde fast i flere dage

ja infrastruktur er en helt helt central del

ordføreren tror ordføreren

som helst pengeinstitut og satte sig foran en førsteårsbankelev med et budget

få lov til at køre det her igennem i så fald var der i hvert fald et

havne i et fjernsynsprogram hvor man tager hånd om om skrantende økonomier så jeg skal bare gentage mit spørgsmål

bedrift som økonom var da jeg arbejdede for investeringsbanken lehman brothers som krakkede med

jeg mener i hvert fald og det tror jeg har sagt et par gange allerede

man er nødt til at gøre noget ved den grønlandske infrastruktur i hvert fald når det kommer til at kunne flyve direkte til for eksempel

det at man altid skal forbi kangerlussuaq

altså er en alvorlig

diskutere hvordan det skal gøres og om den den fremgangsmåde som selvstyret kigger på nu

at finansiere det så jeg synes klart man kan kigge på hvordan

finansieres men jeg mener at

en udvikling af den grønlandske infrastruktur når det kommer til lufthavne hvis man gerne vil sikre en bedre grønlandsk økonomi

det mener jeg også er noget som vil være en styrkelse for rigsfællesskabet fordi det

mulige andre steder og man søger også op

se det smukke storslåede land som grønland rent faktisk er

vi nu indflyver til grønland rent faktisk beskæftige sig med mens de er der

der er af forskellige oplevelsesmuligheder

vi efterlyser en plan for et er at at

at flyve til og fra grønland men man

samfundet og jeg er sikker på at hvis der kom betydelig flere

de nødvendige hoteller og så videre altså der er jo allerede en del krydstogtskibe som som kommer forbi

som måske ikke var var der i samme omfang for fem eller ti år siden turisme er noget som vil gavne den grønlandske økonomi jeg ser det ikke

for grønlands økonomi at

grønland skulle sættes under administration man har en eller anden idé om at

under administration og så er jeg sådan set ligeglad med hvad herre søren espersen mener om mit ordvalg i den sammenhæng det er ikke en vej frem men en vej

enhedslisten anerkender vi ethvert folks ret til selvbestemmelse og demokrati vi anerkender

selvstyrelovens bestemmelse om at grønland kan beslutte selvstændighed de kan undervejs hjemtage en række sagsområder når de ønsker det vi anerkender også danmarks folkeretlige forpligtelser til at facilitere en sådan udvikling i overensstemmelse med fns resolutioner for at sige det lidt mere klart end det lidt mærkelige sammensurium

i den her debat demokrati og selvbestemmelse er den eneste bæredygtige vej til udvikling også

økonomisk vi ser positivt på forfatningskommissionens arbejde og har tillid til at det kan foregå på en god og demokratisk måde til gavn for grønland

vi anerkender at det grønlandske samfund har alvorlige økonomiske og sociale problemer men ser også positive ting og jeg synes det er lidt trist at høre en debat hvor vi altid

fiskeriet er i god udvikling

bidrager positivt til den grønlandske økonomi som et af de få store flyselskaber

i forhold til tidligere i rivende udvikling

på det sociale område og især på børneområdet det er nødvendigt og det er også positivt at se at man faktisk nu tager fat på nogle områder som ikke har fået den nødvendige interesse før uddannelsessystemet er i udvikling og sådan kunne vi jo

områder hvis vi ville være nuancerede og nøgterne herre

skal bidrage økonomisk og på anden måde hvis grønland beder

lovede hinanden da vi lavede rigsfællesskabet

at grønland engagerer sig udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk i debatterne og søger indflydelse grønland bidrager meget positivt til kongerigets udenrigspolitik på mange områder og det er meget produktivt ikke mindst i

være i arktisdebatten hvis ikke det var fordi vi var i rigsfællesskab med grønland vi ville overhovedet ingen adgang have til den diskussion og de løsninger der måtte komme ud af den vi vil støtte grønlands vej til selvstændighed

proces vi kan godt forestille os et fremtidigt rigsfællesskab mellem tre selvstændige lande når færøerne og grønland beslutter sig

i grønlandsk dansk selvstyrekommission igennem længere tid

juhls partifælle line barfod

anmodning at bloktilskuddet blev låst fast på to tusind og ni penge der var ikke noget

det undrede vi os over at grønlænderne ønskede men vi gik selvfølgelig med

selvstyrekommissionen mener herre christian juhl at grønland også skal hjælpes økonomisk efter

gør vi også i dag på en række områder statsministerens redegørelse var jo netop en opridsning af de områder som man ikke sådan lige normalt

hvad skal man kalde det en hjælp til statsopbygningen efter selvstændighed kan det også være nødvendigt at rigsfællesskabet fortsætter og at vi dér solidarisk hjælper hinanden jeg mener

i øjeblikket for eksempel i forbindelse med initiativerne i arktis hvor danmark får en placering som vi slet ikke ville have hvis ikke vi havde grønland med i rigsfællesskabet så på den måde går det begge veje og det bør det også

altså de ting der ikke er hjemtaget finansierer

slået helt fast når grønland har fået selvstændighed

skal danmark fortsat finansiere grønland efter enhedslistens

være fri for støtte fra danmark fordi støttepenge

ikke er naturlige penge og derfor er det ikke godt for landets udvikling det er jo en meget meget positiv situation og den situation vil grønland også komme i efter min mening

alle sammen kender det med at have en god ven som pludselig ikke ringer helt så meget som tidligere og man får følelsen af at et venskab er ved at glide lidt ud i sandet men at man desværre ikke helt ved hvorfor den følelse kan jeg også

godt få når jeg følger debatten om grønlandsk selvstændighed

ønsket om at træde sin helt egen sti

fortsat kan få masser af gavn af et tæt samarbejde

som nu engang hedder rigsfællesskabet som repræsentant for et parti

ønsker jeg og liberal alliance naturligvis at støtte op om det grønlandske folks

det er altafgørende for os at den proces

udvikling af rigsfællesskabet som

kommende tid skal ske i respekt for grundloven og de aftaler som vi allerede har indgået med det grønlandske selvstyre i liberal alliance ønsker vi i øvrigt et fortsat konstruktivt samarbejde i hele rigsfællesskabet vi vil gerne fastholde et stærkt og samarbejdende rigsfællesskab og det indebærer altså også at vi støtter op om det ønske som er i grønland om øget selvstændighed det er i den ånd vi skal udvikle det fortsatte samarbejde i rigsfællesskabet vi skal respektere hinanden og vi skal samarbejde på de mange områder hvor grønland og danmark har fælles interesser liberal alliance mener at vi i takt med at grønland og danmark ønsker det

også er parat til det overdrager mere ansvar og flere administrative opgaver til selvstyret i grønland men jeg mener også at der er en faldgruppe vi skal passe meget på for det blotte faktum at ansvar er overdraget skal jo ikke forhindre os i

hjælpe hinanden give hinanden gode råd og kærligt trække hinanden væk fra afgrundens kant

vi er kommet lidt for tæt på det er det gode venner gør fra dansk side skal vi understøtte den økonomiske udvikling i grønland mod et liberalt åbent marked så det grønlandske samfund er bedst gearet til en eventuel fremtidig øget selvstændighed for en forfatningsmæssig uafhængighed vil også betyde økonomisk uafhængighed og grønland skal i så tilfælde være klædt på til at kunne klare sig uden de økonomiske tilskud

vi er netop gået ind i

hundredåret for islands selvstændighed og i den anledning synes jeg det er oplagt at drage nogle paralleller og tage ved lære af de erfaringer vi har gjort os både forud for og efter

islands selvstændighed står for mig i dag ikke som et opgør med fortiden men som starten på et nyt og forstærket kulturelt og økonomisk fællesskab i gensidig respekt det er det jeg og liberal alliance ønsker og håber for det fortsatte samarbejde mellem grønland

vil jeg bare til sidst sige at liberal alliance støtter det

ikke noget vi skal give grønland det kan man tage der er så nogle ting der er undtaget det er udenrigstjenesten forsvar og sikkerhed og højesteret der er nogle enkelte ting

ikke kan overtages medmindre man

bliver et selvstændigt land så hvad ligger der i begrebet øget selvstændighed vi taler om

altså hvis grønland vil hjemtage de områder

kan man gøre det og så har man formodentlig økonomien til

indledning som ordføreren havde i forhold til at at

så fik jeg et billede af at hvis den gode ven

bliver lidt mere tilbageholdende med at fastholde en relation kan ordføreren genkende at

fra folketingets side og der mener jeg ikke

rigtig god og egentlig også progressiv tale og holdning til

en højere grad af ligeværdig og respektfuld dialog når vi omtaler det fremadrettede

om alle venskabelige forhold det er sådan set ligegyldigt om det er

grønlandske folk eller om det er vores forhold til andre folk og jeg synes faktisk også at der

ikke genkende det billede som

jeg tror det er utrolig vigtigt at man også anerkender og respekterer den situation at flertallet i grønland ønsker selvstændighed

grønland fører hen det vil også være passende for folketinget at følge med i

er nået dertil hvor økonomien er så stærk

forhandlinger mellem grønland og danmark

debat om hvad en win win situation kan være for både danmark og grønland

ikke kan stå på egne ben på grund af bloktilskuddet

en del af grønlands fremtidige udvikling således at

for forholdet mellem grønland og danmark er jo en øget grad af selvstændighed og på et eller andet tidspunkt

fuldstændig selvstændighed og så må vi jo tage det

afgrundens kant for jeg synes som det også har været lagt frem tidligere og som der er blevet gjort opmærksom på blandt andet ved økonomiske redegørelser og andet at der er nogle nogle forhold

i det grønlandske samfund og nogle beslutninger der er truffet

vis form for soliditet i forhold til økonomisk ansvarlighed

økonomisk ansvarlighed

vi er enige i at grønland har brug for en stærkere

danmark også er vidende om at grønland har et stort potentiale

investeringer som er nødvendige måske kunne det være en god idé for danmark også at tænke på de muligheder grønland har

på vej mod selvstændighed og også være med til at investere

vores partnerskab og ligeværdighed for fremtiden hvad siger

jeg synes det er helt naturligt og der er helt bestemt en række potentialer for økonomisk udvikling

fokusere på det tror jeg der er andre der er langt bedre til end jeg er

nok ikke nogen plan for det og man ved ikke helt hvor det havner men lad os nu tænke den tanke at grønland er selvstændigt om fem ti tyve år hvordan ser ordføreren

varetage de ting som som

danmark gør nu og her tænker jeg i særdeleshed på alt med kystbevogtning

dansk regi vil det være i regi af nato vil det være andre som skulle overtage

hvilke opgaver i det grønlandske samfund der skal varetages

nævner spørgeren selv nato

også prøve at drage en parallel til island nu står jeg jo bare og gisner som en anden spåkone om noget der

meget langt ude i fremtiden og det tænker jeg ikke er det vi skal

er vel ikke nogen der kunne forestille sig at

stort område fuldstændig ubevogtet et så stort område som

ikke var var nogen der tog hånd om amerikanerne er meget meget glade for at danmark løser de opgaver

men jeg er også af den ret overbevisning at hvis vi sejlede det sidste skib væk fra grønland klokken tolv

sejle et nyt ind kvart over der er ikke nogen der har interesse i at et så stort strategisk vigtigt

er ikke spåkone og jeg kan ikke og vil ikke stå på folketingets talerstol og spå om en

først og fremmest tak til statsministeren for redegørelsen vedrørende arbejdet i den grønlandske forfatningskommission i alternativet følger vi kommissionens arbejde med stor interesse og vi afventer også et resultat med spænding

vi skal respektere det grønlandske selvstyres demokratiske processer og derfor er alternativet positivt indstillet over for det grønlandske arbejde med en forfatning vi tilslutter os også vedtagelsesteksten som i dag blev læst op af fru karin gaardsted

vi vil desuden opfordre til at folketinget fastholder fokus på at skabe en økonomisk social og miljømæssig bæredygtig udvikling i grønland hvor vi ikke fortaber os i at tale om bloktilskuddet

ønsker fortsat en forsoning i grønland og mellem grønland og danmark det er vigtigt at folketinget anerkender selvstyrelovens formål om at fremme ligeværdighed og øget grønlandsk selvbestemmelse den proces skal understøttes hvis danmark fortsat ønsker et rigsfællesskab i fremtiden om end og måske på andre vilkår end vi kender det i dag bør vi fokusere på en god dialog mellem grønland og danmark hvor et bærende princip netop må være ligeværdighed i rigsfællesskabet har vi en historisk identitetsmæssig og kulturel fællesmængde

det bør vi anse som en berigelse alternativet ønsker et rummeligt rigsfællesskab hvor mangfoldighed er en styrke og derfor bakker vi op om ønsket om en grønlandsk stemme jeg har noteret mig at forfatningsarbejdet foregår i to tempi og derfor er det også vigtigt at forholde sig til forfatningskommissionens arbejde som et spørgsmål om at styrke demokratiet i rigsfællesskabet og styrke demokratiet i grønland i forfatningsarbejdet er inddragelse derfor afgørende således at det grønlandske folk har en oplevelse af at de bliver hørt at de bliver talt til og inddraget og ikke kun talt om på den måde kan arbejdet i forfatningskommissionen være et vigtigt bidrag til demokrati til medejerskab og til fællesskab i grønland og det mener vi har værdi på vejen frem

i danmark bør vi anse forfatningskommissionen som en god anledning til at lytte til den grønlandske befolkning lytte til de grønlandske politikere for at blive oplyst om hvordan grønlændere forstår sig selv og deres position herunder hvilke styrker og udfordringer de selv mener at have der vil jeg gerne takke min kollega

italesat at han oplever at der

folketinget angående grønland

og det mener jeg undergraver den ligeværdighed og den progressive debat

ordføreren for df på

et uddannelses og socialområde som som var horribelt jeg ved ikke om det netop var ordene som ordføreren brugte men jeg synes heller ikke det afspejler virkeligheden

faktisk fylder en del mere end opmærksomheden på en forfatning

når jeg ser på selvstyrets budgetter ser jeg også en opmærksomhed der afspejler at over halvtreds procent allokeres til uddannelse sociale områder og det er undtaget generelle offentlige tjenester implementeringen af selvstyreloven pågår fortsat

stadig et stort politisk arbejde

før selvstyreloven fuldt ud er implementeret

er altså tale om et arbejde hvor danmark bør understøtte en udvikling i grønland der fremmer en højere grad af uafhængighed grønland har også en række udfordringer med at skabe en selvbærende økonomi men der foregår

mange gode projekter og tiltag i grønland som ikke får lov til

det entydige fokus på bloktilskuddet er ikke frugtbart

og der er jeg egentlig også glad for at venstres ordfører kan gå ind og italesætte at

være at finansieringen af eksempelvis udvidelser af lufthavne skal op til overvejelse men at nødvendigheden af at vi udvider nødvendigheden af at vi tager os af infrastrukturen i grønland i forhold til turismen er noget som vi skal tale positivt om vi bør i højere grad orientere os efter tiltag såsom en fælles grønlandsk dansk investeringsfond der kan understøtte og fremme udviklingspotentialer i grønland såsom førnævnte turisme turisme forskning og anvendelse af mineraler det må bestandigt ligge os på sinde at samarbejde om at skabe og muliggøre nye løsninger inden for en bæredygtig økonomi og udvikling hvor man også husker på og tager hensyn til de kommende generationer af grønlændere i grønland

afslutningsvis vil jeg sige at alternativet er begejstret for det grønlandske mod og det grønlandske håb og vi anerkender den nation building er i gang vi ønsker en positiv

inden for nye rammer og håber at vi kan udvikle

er de altså ligeglade med at skifte fly der er hundredtusindvis af danskere der

det gør man med glæde jeg skulle

fly da jeg skulle til michigan i usa det var

men jeg kom alligevel af sted så lad det nu ligge der bliver sagt at det her er grønlændernes måde

hvornår i nyere tid er den grønlandske befolkning ikke blevet hørt hvilken dansk regering har i nyere tid ikke lyttet til grønland

høre hvornår er det sket at en dansk

baserer den holdning på

din egen holdning okay godt dernæst vil

er flere eksempler på at grønland ikke bliver inddraget i tilstrækkeligt omfang uanset om det er i forhold

commmission eller andre tiltag men jeg hører tit og ofte ordførere udtrykke ønske om en større inddragelse

i selve forhandlingerne om

indgå i en reel forhandling før vi så den aftale og de kontrakter blive

i slutningen af nitten halvfjerdserne og da de ønskede selvstyre i to tusind og ni blev der lyttet til befolkningen ellers følger den danske regering de ting der er lagt ind i selvstyreloven til punkt og prikke

er en mulighed for at tage

der berører grønland sker det det er som mange har beskrevet

en solstrålehistorie i hvor høj grad danmark og staten lytter til rigsfællesskabet så jeg vil bare igen sige at det er en totalt unfair beskrivelse af det

at blive opdateret om alternativets miljøpolitik hørte jeg virkelig rigtigt at alternativet støtter at grønland bruger fem og tyve procent af deres nationalprodukt på at bygge fire lufthavne

måden den er finansieret på

noget grønland skal tage en

i grønland med de dramatisk miljømæssige konsekvenser det har at udbygge lufthavne

en udvidelse der hvor det giver mening i forhold til

i forhold til til luftfart og miljøudfordringer har ordføreren også helt ret vi mener ikke at det bare er luftfart der skal redde grønlands økonomi på

synes man vil understøtte

vil jeg meget gerne beklage det var ikke det jeg mente men jeg mener at vi skal se på udvidelsen i forhold

at udvide og tænke i det element

lufthavnsinfrastruktur i forhold til at udvide deres turisme

jo ikke min beslutning så jeg skal ikke komme med en anbefaling og som sagt hvis jeg

har det var alle fire lufthavne der skulle der skulle have et stempel herfra så

i grønland meget mere end vi gør i dag

men når det er sagt synes jeg at det er vigtigt at se det

samlede landsting er enig med hinanden om at det er utrolig vigtigt

infrastrukturen i grønland er i dag alt for svag til

være med til at fremme grønlands økonomiske vækst i den grad som vi ønsker det og det er derfor det er vigtigt

finansiere hjemtagning af sagsområder som

danske jurisdiktion er det vigtigt med de investeringer der i sidste ende og på sigt vil bringe økonomisk udvikling i grønland og

sætter fokus på det ser ordføreren en mulig win win situation i den her sag med mulige medinvestorer fra dansk

grønlandsk danske investeringsfond yderligere

er der jo meget forskning som også kan understøttes

som kan være til gavn for en fremtidig økonomisk indtjeningsmulighed

selvstændighed og at at man

udvikle rigsfællesskabet i retning af et partnerskab i andre former jeg synes også

ser på den kendsgerning at grønland stadig væk

og at danmark stadig væk være der uanset om grønland er blevet selvstændigt eller ej der synes jeg også at man

sige det partnerskab vi har opbygget gennem de sidste tre hundrede år

for meget national vilje ned over dialogen det skal jo

være der hvor vi finder en balance mellem at finde et partnerskab og så også

sammenlignes med et venskab hvor den ene part er på vej ud

vi roligt sige der er både en grundlov og en selvstyrelov dels

har de to lande levet sammen på godt og ondt i mange mange år rigtig mange grønlændere og danskere har giftet sig og fået børn mange af de grønlændere der lever i grønland i dag har dansk blod i sig og mange danskere i danmark har grønlandsk blod i sig det er så et ægteskab

i hvert fald ønsker større selvstændighed måske endda fuld selvstændighed hvad stiller den anden ægtefælle op i den situation ja her synes jeg jo lidt at herre søren espersen og dansk folkeparti risikerer at spille rollen som den forurettede hidsige ægtemand der tror at han ved at råbe lidt højere og true lidt så kan

banke ægtefællen på plads også selv om jeg anerkender at det sker ud af stor kærlighed og veneration og fortvivlelse over at ægtefællen ønsker at forlade ægteskabet men jeg tror at hvis man var ægteskabsrådgiver her og satte sig

for nogle problemer der er i ægteskabet og hvad det er for nogle problemer som den anden part tror at vedkommende kan løse

vi så springer ud af metaforen og ind i den alvorlige virkelighed tror jeg egentlig at noget af det som danske og grønlandske politikere kan blive enige om er at der banker en række meget alvorlige problemer på det grønlandske samfunds dør vi har stadig

i grønland som ingen af os kan holde ud

uddannelsessystemet og vi har investeringer som på trods af åbenlyse muligheder

den opfattelse som som flere af ordførerne

problemer i sig selv det tror

et bedre samarbejde i rigsfællesskabet har en langt større mulighed for at løse mange af de her udfordringer men det der må være vores opgave som danske politikere

end vi har været vant til at overbevise vores grønlandske ægtefælle

synes at vi på en

i grønland hos grønlandske politikere for

udvikle og styrke rigsfællesskabet også

vi ser her men jeg synes ikke

den strategi og måske er det på tide at vi der vil rigsfællesskabet det godt og som

faktisk kunne adressere nogle af de spørgsmål som ligger grønlænderne

jeg er personligt af den overbevisning at hvis grønland ønsker større selvstændighed

i deres gode ret til at gøre

de problemer de kæmper med i dag så går vejen i første omgang over et styrket samarbejde

den modsatte vej men det hjælper jo meget at vi har den holdning i danmark hvis ikke grønland det grønlandske

debat her i folketinget og måske vil statsministeren starte den i dag som handler om om vi fra dansk side måske også kunne spille

med en investeringsfond som vi også arbejdede med den har godt nok været undervejs længe det

vi har snakket om i lang tid og hvor man tænker ahr kunne vi ikke lige få trillet den bold

vi har snakket om udfordringerne for

altså lidt mere ærlig snak lidt mere fokus på de udfordringer som vil gøre grønland til et bedre sted at leve vil måske få alle parter bedre frem og gøre ægteskabet mere lykkeligt

frem i talen og jeg har også selv når jeg rundt at holde oplæg

det her billede med at det er et parforhold hvor den ene part har et ben på vej ud af døren

det kan være svært for den anden part at engagere sig og vide hvor

i forhold til for eksempel de her to og tredive områder er det nogle man gerne vil hjemtage inden for en kort årrække eller er det nogle som man

og jeg synes det er enormt vigtigt at man også kigger på

for nogle områder som grønland godt kunne hjemtage det

måske ikke de helt store tunge områder som man skulle hjemtage

man hele tiden holder det her hjul i gang vi kunne også godt tage et emne som udenrigspolitik som jeg ved også ligger ordføreren rigtig meget på sinde

kunne være med til at udvikle grønlands udenrigspolitiske rolle det synes jeg er et enormt interessant spørgsmål når jeg er rundt at holde oplæg

ville det gøre en forskel hvis danmark agerede anderledes det synes jeg sådan set er et ret interessant spørgsmål fordi pilen ofte peger på at grønland gør så

mange ting forkert men det er sådan set også ret interessant at kigge på

hvis danmark agerede anderledes så det spørgsmål vil jeg sende videre til

er jo noget der hele tiden udvikler sig det er et hjul der drejer rundt

hele tiden stillet over for nye vilkår

derfor også finde nye

at agere sammen på hvis vi snakker udenrigspolitik og

grønland havde en aktiv interesse i også til at tiltrække investeringer

og har en stor interesse i arktis så det gjorde mødet større for danmark at vi også kunne levere om jeg så må sige en grønlandsk deltager på topniveau men det gjorde helt klart også mødet mere interessant for grønlænderne for danmark var også en garant over for japan for at

bidrage så den form

at her kunne parterne få

så har vi jo sådan set vist en velvilje her fra folketingets side

at være med til at styrke forholdene

folketinget var med til at afsætte ti million

børn og unge i en erkendelse af at

er i grønland langt de fleste børn i

en god barndom heldigvis

et andet eksempel som statsministeren også var inde på var det her med at yde administrativ bistand og det kan være både økonomisk bistand men også

det synes jeg sådan set er nogle ret gode eksempler som man måske i virkeligheden

at tale om den her selvstændighed mens der egentlig var forbløffende lidt fokus på de udfordringer man havde lige foran sig

jeg synes egentlig at der er kommet en mere konstruktiv tone

måske synes at det er tid til at danmark så

har en interesse i det igen ud fra en gensidig respekt og

at grønland har nye ønsker om større selvstændighed men som sagt er det min overbevisning og jeg føler måske

få styrket samarbejdet for at man kan

er vi sammen og så har det langsomt udviklet sig til et

princip om at selv efter en skilsmisse aftaler

skilsmisse kan tænkes at blive delt jeg mener der findes jo

lykkelige skilsmisser

skal kigge på det moralske og etiske i at være ligeværdige og så også sige at hvis der er en økonomisk stærk part og

vil jeg nok placere mig selv og mit parti sådan nogenlunde midt i den debat der har været i dag forstået på den måde

danmark har også taget skridt og udført handlinger som ikke har gavnet

men jeg abonnerer altså heller ikke på den der fortælling

som en stor styg kolonimagt der uden overhovedet at inddrage grønlænderne kun har tilføjet det grønlandske samfund ondt en lang række af

efter samråd med grønlænderne

en meget sort hvid sag

hvor man jo i hvert fald bliver nødt til

se for sig at det er et spørgsmål om meget kort tid hvor man som selvstændig nation

at få en meget massiv økonomisk støtte

kan understøtte hinanden det behøver jo ikke være med økonomi alene

søren espersen spurgte til det er også de immaterielle værdier altså på to områder placerer grønland jo danmark

til at have indflydelse jeg tænker

giver os en eminent mulighed for at blande os i et meget meget storpolitisk spørgsmål i fremtiden

amerikanerne har lov til at være i pituffik

og de der ting kan man

op i penge jeg kan i hvert fald ikke

ske at det er en relativt billig ting at vi hjælper grønland med at bygge sig op som selvstændig stat fordi vi jo til gengæld får en hel masse den anden vej som er svært at gøre

thulebasen men de er der og de har

udenrigspolitiske gevinster rundtomkring i verden

jeg ikke hvor stor betydning grønland har haft

skal huske på her er jo at også grønland selv hvis man river sig løs skal have løst sin

den sydlige del af rigsfællesskabet der har været under natos beskyttelse det har også været den nordlige del af rigsfællesskabet og grønland ligger i den verden vi nu lever i ret udsat og har derfor brug for beskyttelse det er et stort landområde med få mennesker og store geopolitiske interesser så jeg

magter der ikke nødvendigvis altid vil os det godt

selvstyreloven ironisk nok faktisk stillede grønland dårligere økonomisk end før vi fik et fastlåst bloktilskud hvor det tidligere har været forhandlet

hjemtagne områder blev finansieret

jeg gentagne gange hørt statsministeren slå fast at vi gerne vil deltage i en dansk grønlandsk investeringsfond men at det må være grønlænderne der tager initiativet til det er det ikke også fair at sige

på mere selvstændige økonomiske fødder jeg forstår godt det grønlandske ønske og jeg ønsker også at vi bidrager til at grønland i den retning men vi kan

tror jeg

signaleret en lyst til at diskutere det her spørgsmål

kommer nogen respons fra det grønlandske samfund

diskussion om hvorvidt det her er noget de skal eller ikke skal

nogle andre typer grønlandske partnere til en diskussion om det

at bloktilskuddet skulle fastlåses på to tusind og ni penge

alle de oliemilliarder man nu skulle tjene det var det

lille fjoget bloktilskud sådan var stemningen dengang

ikke bliver til noget

for at løse den her situation på anden vis

i komme ud i et økonomisk kollaps skal vi bare lade stå til og bare se

set ikke løser

for at tiltrække private investorer til dem ser ud til at være

det vil sige at den grønlandske regering må formodes at ramme hovedet mod en mur i den her sag fordi man ikke kan få bygget de lufthavne

ret interessante forslag forskellige steder fra blandt

forsøge ligesom lidt at kopiere det islandske eventyr og få en masse turister der alligevel skal til island til også

være at vi i stedet for skulle anlægge et stort flot hotel ved nogle af de lufthavne vi allerede har og hvor man rimelig let

meget konkrete hvad er det vi kan gøre for at vi kan samle nogle private investorer måske kan

lidt til fra statslig side og give grønland et tilbud som er så godt at

debatten er meget mere nuanceret end

går ind for tvangsægteskaber men når nu man er i et ægteskab

flirte med hinanden og sikre at ægteskabet er værd at holde ud derfor synes jeg også at

fra dansk side og sikre at de to og tredive sagsområder ligger på et

så man så man i det mindste sikrer at der er ro i ægteskabet

hvordan kan vi styrke ægteskabet spørger jeg

har et ansvar for de to og tredive områder som vi har men

sige er der nogle konkrete initiativer og projekter

men som man godt kunne

måske nordiske investorer og europæiske investorer det

nogle investeringer og nogle initiativer som

at vi ikke har så stor berøringsangst i danmark for måske at blive konkrete i de ting vi foreslår over

en stor betydning for udenrigspolitikken

så vil vil danmark jo i juridisk set ikke længere være en arktisk stat

have en lang historie og dermed også stærke holdninger og viden vi kan bidrage med i den store verden men grønland vil for eksempel selv

at der ikke skal være så meget berøringsangst fra dansk side over for grønland

offensive i debatten om grønlandske

det der legitimerer sådan en mere offensiv tilgang må vel være de

retten til at have meninger forestiller ordføreren sig at

grønland eller hvordan forestiller

kan komme ud med en række initiativer der helt umiddelbart vil gavne både grønland og danmark vi snakker tit om det her med gensidig respekt og gensidig ligeværdighed og det kunne være vi skulle tage det lidt mere bogstaveligt de projekter jeg snakker om her er noget som både grønland og danmark vil få både økonomisk og politisk gavn af uanset hvad vi mener om bloktilskud og selvstændighed og så videre jeg tror at hvis man fokuserede lidt mere på den type samarbejder og lidt mindre på den meget tunge diskussion om penge

mere frit mere rigt få mere tryghed ved at løsrive sig

synes jeg det er en forfærdelig uheldig kurs debatten tager når den ene part siger løsrivelse og den anden siger suspension af

jeg meget velkommen at der kommer initiativer som som taler om noget konkret noget indholdsmæssigt noget med substans noget pragmatisk i stedet for den meget ideologiske

små nationer kan læne sig op ad hinanden

kan rigsfællesskabet være et fantastisk partnerskab mellem ligestillede det er klart at vi adskiller os fra hinanden men der er altså også meget der binder os sammen forskellighed forskellighed behøver jo ikke at betyde modsætninger og problemer hverken sådan internt i danmark eller mellem lande forskelle

folkeslag kan netop føre til gensidig inspiration og fælles berigelse en plus en plus en behøver ikke kun give tre det kan jo give både fire og fem og jeg oplever at rigsfællesskabet faktisk giver mulighed for fælles fordele snæversynet nationalisme fordummer uanset hvor og hvornår man støder på den og jeg synes faktisk

for ofte støder på nationalistisk populisme

så lad os hjælpe hinanden i processen mod selvstændighed for både færøerne og grønland hvis det er et udbredt ønske af et flertal lad os se hvor langt isen holder om jeg så må sige jeg tror det vil give de bedste løsninger hvis den slags store beslutninger

selvstændighed bygger på et solidt flertal ellers risikerer man altså bare at samfundene bliver rykket fra hinanden der er selvfølgelig

jeg tror vi skal øve os i at løse dem frem for at opløse rigsfællesskabet der er lyspunkter i

økonomi men der er samtidig næsten uoverskuelige økonomiske og sociale udfordringer og jeg undrer mig faktisk ofte over at diskussionen om hastigheden mod selvstændighed fylder så meget det er vigtige debatter men det vi diskuterer for lidt er at grønland støt er på vej mod en økonomisk betonmur det grønlandske samfund står hver eneste dag over for dramatiske sociale udfordringer

tusindvis af børn vokser op under fuldstændig uacceptable forhold alt for få unge i grønland får en uddannelse og mens det sker lige for

går der synes jeg en uforholdsmæssig stor del af tiden og energien med at diskutere andre temaer som for eksempel hastigheden af

opfordre til at der var større opmærksomhed på uligheden klassesamfundet de sociale tragedier og at alt for få

men det vigtigste må vel være reel selvstændighed og uafhængighed og sådan en giver

hvis man ikke samtidig har et solidt et solidt økonomisk fundament en veluddannet befolkning og en social virkelighed der binder land og folk sammen selvstændighed

er en flot overskrift det er en smuk drøm

endnu mere optaget af den virkelighed som hver dag betyder så meget for den unge uden uddannelse for de mange udsatte børn og unge for den hårdtarbejdende lønarbejder for uligheden

det er miljø og social bæredygtighed der skal være landkendingsmærker for hele rigsfællesskabet og også for grønland sf støtter grønlands vej mod selvstændighed hvis det er et stærkt ønske fra et

og hvis befolkningen med åbne øjne er klar til at tage konsekvenserne

jeg håber at vi trods alt fortsat kan finde hinanden i fællesskab og jeg vil meget gerne støtte herre martin lidegaards ønske om at vi her i folketinget mere aktivt spiller ud med initiativer der netop kan holde sammen på fællesskabet

netop gennem det som herre martin lidegaard sagde nemlig ærlig snak kan styrke fællesskabet i stedet for

om en økonomisk mur vel er problemerne alvorlige

uoverstigelige jeg mener

der jo mindst lige så meget diskuteret økonomi børns vilkår sociale forhold ulighed og uddannelse som der bliver diskuteret selvstændighed vi

selvstændighed og indflydelse på egne på egne vilkår netop er motoren og drivkraften i

og at det faktisk bør gå hånd i

ordføreren virkelig at det er nødvendigt at vi skal fortsætte de nuværende

øget selvstændighed og også mod fuld selvstændighed

holde hinanden for nar hvis vi lader som om selvstændighed

et papir man kan ikke synes jeg

de konsekvenser det får

at gå selvstændighedsvejen og hvis man med åbne øjne er villig til at tage de økonomiske konsekvenser af den og det er eksempelvis formanden for

i grønland jes bertelsen han siger jo meget tydeligt at han er helt opmærksom på at det vil betyde dramatiske ændringer i den økonomiske levefod i grønland

det er det værd og ønsker stadig væk selvstændighed mit problem er synes jeg og

den grønlandske debat ret nøje også i de grønlandske medier at man ikke ønsker at koble de to ting

som jo også trives i danmark og en national stolthed og en national national selvstændighedsfølelse den sidste giver efter min mening en voldsom stor energi og drivkraft i et samfund

den første nationalismen er en hæmsko den der nationale stolthed og lysten til selv at bestemme på sine egne områder er jo netop det som kan bringe ændringer i både ulighed og sociale problemer og økonomiske problemer efter min mening derfor bør

både udvikling af økonomien

demokratiet og retten til selv at bestemme derfor mener jeg også at vi bør fokusere på begge dele og ikke bare male et sort billede når vi kan se at nogle af tingene faktisk er på vej så skal vi som ordføreren selv siger understøtte det noget kraftigere for eksempel er turismen jo

er da bedre og fornuftigere at tage det stille og roligt end

bevidsthed i sig selv fører til økonomisk udvikling

lige se koblingen i men det korte svar for mig er

set bare at i den her vinter er jeg mere optaget af

fryser i grønland der ikke får nok at spise

der bliver udsat for seksuelle overgreb det er en rå social virkelighed

uafhængighed og selvstændighed er kun noget værd den dag man står på sine egne ben

vigtigt at diskutere det rå grønlandske klassesamfund i dag

end at diskutere i hvilket tempo man vil gå mod selvstændighed det betyder ikke

det er ikke noget jeg bare siger det mener jeg virkelig vi er meget meget stolte af og glade for at være i rigsfællesskab med grønland og tak fordi

være sammen med os det er udmærket at dansk folkeparti lufter kritikken af selvstyrets økonomiske prioriteringer

dansk folkeparti har ret i sin kritik men vi ønsker ikke en konflikt mellem danmark og grønland

være gift for det rigsfællesskab som vi brændende ønsker at bevare og derfor kan vi ikke stemme for dansk folkepartis forslag om at sætte grønland under administration

tidligere udkast til en tekst det

er det både urimeligt og historieløst danskerne har været meget længe på grønland formentlig lige så længe som inuitterne har ret til at være der og grønland er ikke en koloni men en del af et fællesskab økonomisk uddannelsesmæssigt praktisk forsvarsmæssigt sikkerhedsmæssigt og på næsten alle andre områder man kan forestille sig er rigsfællesskabet en fordel for grønland det er der slet ingen tvivl om grønlands selvstændighed vil aldrig blive en praktisk eller økonomisk fordel for grønland men det handler om følelser og identitet

fra dansk side fortælle grønlænderne hvordan de skal føle det kan de kun selv afgøre jeg synes bare det er værd at minde om at skotterne ikke mindre skotter selv om de er en del af storbritannien danskerne bliver ikke mindre danske af at være med i eu og på samme måde bliver grønlænderne heller ikke mindre grønlandske af at være en del af rigsfællesskabet man mister ikke sin egen identitet fordi man er med i et større fællesskab vi har ingen intentioner om at gøre grønlænderne danske slet ikke vi ønsker en stærk grønlandsk identitet og kultur og et fællesskab mellem ligeværdige folk i

til vedtagelsesteksten i dag

er gældende vi kan ikke vedtage noget som er i modstrid med grundloven og derfor

proces her i folketinget og formentlig også en

dagens vedtagelsestekst ændrer naturligvis ikke på de rammer der er for det men fra folketingets side

at stå som stopklods for et ønske om grønlandsk selvstændighed det kommer der ikke noget som helst godt ud af og det vil formentlig i øvrigt kun forstærke ønsket om selvstændighed så med ønsket om fortsat godt

og konstruktivt samarbejde mellem danmark og

følge af den politiske udvikling som vi har gennemgået i grønland det grønlandske samfund har igennem årene fået en større og større rolle i styringen af egne anliggender dette er sikret i et tæt samarbejde og i enighed med et stort flertal her i folketinget ønsket om selvstændighed er en følelse og en proces for det grønlandske folk som det er det for mange andre folkeslag den følelse kan man ikke tæmme eller at forstumme ved at agere formynderisk og de seneste par måneders debat om grønland i danmark har været præget af letkøbte populistiske udtalelser dansk folkepartis melding om at selvstyret i grønland skal suspenderes gavner ikke samarbejdet mellem danmark og grønland faktisk tværtimod personligt tror jeg at jo mere dansk folkeparti forsøger at

låg på et grønlandsk ønske om selvstændighed jo stærkere bliver ønsket om selvstændighed særlig hos de mest indædte selvstændighedsforkæmpere selvstændighed er målet for et flertal i den grønlandske befolkning og det er vi nødt til at respektere

ligesom så mange andre drømmer jeg også om et selvstændigt grønland engang ude i fremtiden vi er også mange som er bekymrede for en forhastet og

med selvstændighed for enhver pris risikerer vi at dem der står på kanten af samfundet vil falde ud over kanten for inuit ataqatigiit er det afgørende at vi har alle med også de svageste i samfundet et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund er målet ikke bare et selvstændigt samfund men et selvstændigt velfærdssamfund den demokratiske forståelse respekten for menneskerettigheder og sikkerheden for den enkelte er noget af det fineste som grønland har lært af danmark så mange tak for det inuit ataqatigiit arbejder for en stærkere økonomi og et moderne grønlandsk samfund hvor flere er i stand til at bidrage hvor vi har et udsyn

konstruktivt samarbejde med vores samarbejdslande herunder med danmark personligt mener jeg det er vigtigt at vi lytter til økonomisk råd og til nationalbanken når de maner til forsigtighed

gode konjunkturer og minder om at der er svære tider forude for grønlands økonomi i dag kan man sige at vi er på rette vej men at der stadig er lang vej endnu der er langt

fra rig til fattig i det grønlandske samfund vi har en økonomisk

mange tak inuit ataqatigiit støtter vedtagelsesteksten som er fremsat af socialdemokratiet

imod en økonomisk kollaps på grønland altså

at hvis man tydeligt ser den kollaps forude ville man næsten være en slyngel hvis man ikke sagde det og jeg kan berolige fru

at jeg bliver mindre og mindre populær på grønland det skal jeg nok klare

bare sige at hvis det kommer til

være på grønland i stor stil og sørge for at der bliver indrykket en masse annoncer mod den præcis som engelske politikere gjorde i forbindelse med den skotske afstemning det var forbilledligt selvfølgelig blandede de sig i det

til skotland og tordnede mod mod løsrivelse det samme

jeg tror at det er vigtigt at vi giver ro til den her debat vi ved sådan set ikke hvad udfaldet

ser vi rigtig gerne at der er større inddragelse af den grønlandske befolkning og det handler jo ikke kun om at man går ud og holder en masse borgermøder det handler også om at komme ud og snakke med de unge som i høj grad er fremtidens grønland det handler om at komme ud på gymnasierne det handler om

som man har sammen med unicef hvor man prøver på at få de unge til også at komme med deres holdninger til selvstændighed i fremtiden

en økonomisk diskussion men det er jo fint og det hænger også sammen jeg har også selv sagt at jeg var skuffet over hvordan man i den grad talte om om selvstændighed når ikke man gik i gang med at løse landets problemer

dansk grønlandske investeringsfond den har vi talt om i årevis at statsministeren ved flere lejligheder

hvorfor siger grønland ikke lad

måske en nordisk investeringsfond hvad ved jeg for at sætte gang i julene hvad er det der holder grønlandske politikere tilbage fra noget så

fra folketingets talerstol jeg har også været i dialog med naalakkersuisut

man skal samarbejde i forhold til et økonomisk kollaps

det vi i grønland har kaldt dødens gab så er det jo noget som rigtig mange af os har italesat

vi har valgt at være med til at tage ansvar jeg har valgt at opsige min orlov fra inatsisartut for netop at gå med ind og være en kritisk konstruktiv stemme

første gang jeg holdt en politisk tale stod jeg foran fem hundrede mennesker i i hallen i

fra boliger og det er jo nogle ting som vi ved der er behov for i det grønlandske samfund

bruge pengene to gange og derfor er vi nødt til netop at

den her nødvendige økonomiske prioritering og det er vi mange der er fortalere for

har stor respekt for fordi

er balanceret i sin tilgang men også tør tale om de udfordringer der er både i grønland og i forholdet mellem grønland og danmark på en synes jeg værdig og respektfuld måde

også gerne stille et rigtig svært spørgsmål

den gode tale hun har holdt

diskussion her i folketinget om hvad danmark kunne gøre

hører jo så til dem der mener at vi også godt kunne gøre mere fra dansk side hvordan

sådan en ny konkret håndsrækning fra dansk side med nogle konkrete investeringsprojekter eller nogle konkrete initiativer eller hvad ved jeg ville blive modtaget i grønland og er det muligt at pege på nogle områder hvor man kunne formode at det ville blive modtaget mere positivt

og det er folk som gerne vil være med til at fremme

være med til at sikre at man ligesom mere progressivt sikrer et tættere samarbejde

blandt andet de her to og tredive områder men også i forhold til netop at sikre en stærkere økonomi i det grønlandske samfund jeg synes en investeringsfond er helt helt oplagt at kigge på vi har foreslået en arktisk investeringsfond hvor man kan kigge på hvordan man kan være med til at tiltrække endnu flere investorer

man kan få skabt en stærkere økonomi i det grønlandske samfund det mener jeg er i både danmarks interesse men i høj grad også i grønlands interesse

den politiske proces at inddragelse er helt

at man får genoprettet tilliden imellem grønland og danmark

også politisk og der er behov for nogle brobyggere som er med til at sikre at vi med konkrete tiltag og ved endnu større inddragelse

at det

i grønlandsk politik det er jo helt rigtigt at der

en intens diskussion

er om vi har en situation nu hvor der

mere end der har været i længere tid er en åbning for måske

skærpes tonen jo også op til et valg men jeg synes det er rigtig vigtigt at holde fast i de konstruktive repræsentanter for grønland som rigtig gerne vil

en kronik til politiken her for nylig for netop at understrege at vi er nødt til at være brobyggere på begge sider hvis

vi gerne vil sikre at der er et godt samarbejde og det tager egentlig udgangspunkt i en pragmatisk

om jeg så må sige forholdet mellem

og grønland men ligger der ikke også store potentialer for

sig i arktis efterhånden for eksempel samarbejde imellem

de samarbejdspartnere vi har og det er både inden for vestnorden men

derfor mangler vi også indimellem arbejdskraft i i nuuk

og hvis vi gerne vil have gang i endnu mere vækst i grønland

udfordrende terræn oplever man ikke altid den helt store forståelse i danmark for hvor store investeringer der skal til for at skabe en god infrastruktur her er det nemt i et land som er fladt som en pandekage at bygge veje

så jeg går ud fra at det også er en nødvendig investering man diskuterer for at modernisere

jeg nævnte det her med at lufthavnen i qaqortoq er et politisk projekt

til at sikre at man kan få nogle investorer udefra som kan få deres penge igen

når man går ind i nogle større økonomiske investeringer

er egentlig mere for at nuancere det her synspunkt

der er også nogle kritiske røster i forhold til

en af de ting som vi jo har talt meget om er netop forslaget om en fælles

over for statsministeren i flere af spørgetimerne med

for at tale om men kan ordføreren måske uddybe det lidt hvad er reaktionerne fra grønlandsk side hvad tænker man i grønland om selv at komme

kan være lige nu er man i gang med at afsøge hvilke andre muligheder der også kan være det er jo sådan når vi snakker om større investeringer

man selvfølgelig er nødt til at gøre op

de forskellige investorer der er ingen der sådan investerer for

hvis man fra fra dansk side vælger at være med til at lave en investeringsfond

vil man højst sandsynligt også have nogle betingelser eller nogle kriterier

og de bekymringer som ordføreren har

langstrakte perspektiver frem for her og nu løsninger

og der er flere der har sagt igen og igen og igen jeg kan love herfra at det gør vi til stadighed fordi det her ikke handler

og grønlands politikere men om den grønlandske befolkning der har vi en forpligtelse

varetage om man er i dette parlament eller i det grønlandske det synes jeg halter vi har fået slået fast at fem og halvtreds

af grønlands indtægter udredes af staten vi har fået slået fast at ud over det

til alle mulige andre ting forsvar

beredskab domstole politi og så videre

må det da være indlysende for alle at grønland rent teknisk set allerede nu er gået bankerot

jeg gerne lige takke dansk folkeparti for engagementet og for at tage det her op jeg har jo nogle gange også i pressen

i grønland udtrykt et ønske om at

understrege at dansk folkeparti jo var det eneste parti der stemte imod

igennem længere tid at sige at

en politisk opbakning til den relation som der er mellem grønland og danmark til selvstyreloven også

man nødt til at sikre at man ikke kommer ind i i dødens gab

man skal arbejde på allerede i dag som jeg også var inde

og at langt de fleste af de ting der bliver gjort i grønland

de lån der bliver optaget er

til resten af verden men man får lånene hvorfor gør man det det er fordi dem der giver grønland lånene

lov til at at gå nedenom og hjem så længe de er i samhørighed med danmark det er den sikkerhed som låntagerne

og være ærlig

og sige i debatten vi har simpelt hen ikke de midler der skal til for at drive et selvstændigt land

hundrede og firs i timen fordi det skal lykkes helst om tre år

fra et helt andet parti nogle helt andre meninger end dem som jeg står for

ikke nødvendigvis skal stå og være fortaler for

der er uanset om vi skal have selvstændighed på den lange bane eller hvad der nu engang skal ske der er ingen af os der kender udfaldet af forfatningskommissionens arbejde

her i folketinget gøre et kæmpestort stykke arbejde i forhold til de her to og tredive områder

i forhold til at styrke grønlands økonomi

og ja det går måske ikke lige så stærkt som vi gerne vil have det skal gå men det fokus er der så vil jeg gerne lige sige

at grønland er verdens største ø

det kræver at vi tager ansvar og nogle gange må man kigge rundt og sige måske er det mig der skal tage ansvar denne

sådan er det nu engang i grønland når vi er så få og vi bor så spredt det er ikke en nem løsning vi har valgt men det er nu engang den løsning som

fra et selvstændigt grønland og jeg er langtfra alene om det mine forældre voksede op i en tid hvor alt

grønland blev bestemt i grønlandsministeriet her i københavn meget er heldigvis sket siden jeg selv var politisk aktiv da selvstyret blev indført jeg er også overbevist om at jeg kommer til at opleve indførelsen af selvstændighed det politiske ønske om selvstændighed og løsrivelsen fra danmark er meget stærkt det er en proces

som ikke kun drejer sig om økonomi og bloktilskud vejen mod selvstændighed er en proces som vi alle er med til at styrke lidt ligesom små bække der samles til en stor brusende elv som ikke lader sig stoppe processen ses i kunsten i vores kunstnere sangene fra vores musikere opgaverne fra vores skoleelever specialerne fra vores studerende diskussionerne blandt befolkningen overskrifterne i aviserne interessen i udlandet og ikke mindst i vores politiske bestræbelser på en omstilling til en stærkere økonomi

hver vores historie og forskellige tilgange hvad angår rigsfællesskabet vi har mange ting der binder os sammen men der er sandelig også mange ting der skiller os ad selvstyreloven er en lov som danmark og grønland i fællesskab har underskrevet en lov som begge lande kan være stolte af en lov som bygger på forståelse for grønlands ønske om selvbestemmelse en lov der sætter rammerne for processen jeg er meget tilfreds med selvstyreloven og jeg har bestemt ikke tænkt mig at

der på nogen måde vil rulle selvstyreloven tilbage ej heller at støtte forslag der vil sætte grønland under administration fordi man her i danmark ikke er tilfreds med de tanker og handlinger

i grønland sådan hænger verden ikke sammen rigsfællesskabet er i forandring en politisk forandring en forandring der kan ses også i økonomien en forandring der kan ses på dagsordenen både derhjemme og

at grønland ønsker at være herre i eget hus løse vores egne problemer skabe vores egen fremtid og komme stærkt ud af kolonitidens efterslæb er for mig en helt naturlig ting vi vil kæmpe os ud af de mange udfordringer vi står over for i dag problemer som vi alle har været med til at skabe og som vi alle er med til at løse problemer som ingen kan løbe fra og problemer som alle føler

den grønlandske økonomi har ændret sig meget siden vi indførte hjemmestyret tilbage nitten ni og halvfjerds vi var klar til næste skridt i to tusind og ni hvor selvstyret blev en realitet tiden er gået hurtigt meget hurtigt og ønskerne for vores egen fremtid ligeså vi bemærker også at vores ønske om selvstændighed ikke altid bliver

med kyshånd og forståelse af fra dansk side men i stedet møder kritik og skepsis det er også helt okay det skal der også være plads til vi har trods alt en selvstyrelov som både danmark og grønland står sammen om enhver der har forstået selvstyreloven ved også at man ikke kan indføre selvstændighed over natten der er aftaler mellem danmark og grønland der skal følges en lov som kræver forståelse og respekt for prioritering og retning en lov der respekterer og anerkender det grønlandske folk som et folk i henhold til folkeretten og med retten til selvstændighed danmark og grønland har i fællesskab udformet selvstyreloven en lov som vi alle kan være stolte af det er de færreste steder i verden

i fred og fordragelighed og gensidig respekt kan samarbejde om en løsrivelse det er best practice på verdensplan som oprindelige folk

verden beundrer det kan vi være stolte over økonomien er selvsagt en vigtig faktor i processen mod selvstændighed grønland skal selv finansiere sagsområder som vi overtager fra danmark også i henhold til selvstyreaftalen derfor er det vigtigt at økonomien er så flerstrenget som overhovedet muligt vores opgave er at hæve levestandarden for alle i samfundet men også at finansiere sagsområder som vi ønsker at hjemtage fra danmark det er en proces som hænger nøje sammen og som vi til enhver tid skal gøre gøre stærkere og mere mangfoldig grønland har i dag ansvaret for vores to hundrede sømils økonomiske zone retten til undergrunden og retten til indtægterne fra vores levende og ikke levende ressourcer det kommer til at spille en vigtig rolle for økonomien og dermed selvstændighedsprocessen jeg støtter

sige at grønland har det bedste af begge verdener altså en blanding af

selvstændighed på visse områder samtidig med en del af et rigsfællesskab med støtte

sagde og nu er det anden gang jeg fremhæver martin lidegaard

at et tættere samarbejde er nødvendigt hvis man vil i retning

nødvendigt hvis man vil styrke rigsfællesskabet det er den

mener jeg at et tættere samarbejde

er nødvendigt er ordføreren enig i det

områder såsom det danske sprog hvor jeg synes at man kunne gøre mere for at fremme det

er en ung person fra grønland der gerne vil videreuddanne sig så er danmark

hvad angår selvstændighed og vejen frem

at uddannelse er en af vejene frem og jeg synes også at

lige så vigtigt som alt andet som som er vigtigt

er sprog nummer to i grønland og engelsk er sprog nummer tre

at vi skal være mere fremme i i vores uddannelsessystem

fremtiden jeg tror også at vi stadig væk kan have et meget stærkt rigsfællesskab selv om grønland arbejder sig i retning af selvstændighed hvem siger at vores rigsfællesskab bliver svagere fordi vi ønsker selvstændighed vi har en forpligtelse over for hinanden specielt med to og tredive sagsområder som er underlagt danmark

det er i danmark det fortjener rigsfællesskabet og det

tror jeg altid at være et meget meget tæt bånd mellem mellem danmark og grønland også når

nedprioritere det danske sprog uagtet man vil den ene vej eller den anden vej

vi kan også rette henvendelse til danskerne og sige hvorfor taler i ikke flydende engelsk selv om i har haft engelsk fra

rejst hjemmefra fordi jeg ikke havde mulighed for at praktisere det

jo heller ikke hver dag man man har mulighed for at praktisere det og det går jo i sidste ende også ud over uddannelsesniveauet for mange unges vedkommende

i mange mange år de sidste tre hundrede år vi har haft i fællesskab med danmark er ikke bare noget

man kan parkere til en anden side jeg tror det er vigtigt

kompetence vi har fået bygget op og jeg tror også at det venskab vi har bygget op med danmark både

diplomatiet men også på det menneskelige plan er af meget meget stor betydning

efter at grønland er blevet politisk uafhængigt og økonomisk uafhængigt jeg tror

at den fælles historie vi har med danmark kommer til

have en helt anden dynamisk betydning i vores politiske arbejde fremover hvad angår økonomi men også på udenrigspolitisk plan så jeg ser grønland og danmark

i mange mange år også efter at grønland er blevet selvstændigt

jeg tror at det vestnordiske samarbejde som grønland færøerne og island har

frihandelsaftalen hoyvíkaftalen mellem island og færøerne er et godt eksempel på hvordan to lande kan samarbejde

tilgang der siger at man støtter op om de initiativer

og en bæredygtig økonomi selv om den kan blive lang og til tider også turbulent jeg er dybt fascineret af landet og jeg glæder mig til at besøge ilulissat i slutningen af måneden det er et af verdens smukkeste steder og derfor også en turistmagnet men ligesom hovedstaden nuuk er den ikke tilgængelig for større moderne fly fordi landingsbanerne er for korte så jeg forstår udmærket godt hvorfor man i grønland har diskuteret nye landingsbaner i årtier

så selvfølgelig står moderniseringer og infrastruktur højt på prioriteringslisten

at koste mange penge det gjorde storebæltsbroen og broen

sverige også og også tunnellerne hjemme på færøerne men de har

og effektivisering jeg håber i finder en god og passende løsning for

faktisk tro på at der også findes

i infrastruktur i arktis

for ny udvikling de næste halvtreds eller hundrede år jeg ved at man i

kæmper med mange udfordringer på forskellige områder og jeg har tillid til at de grønlandske myndigheder tager nødvendige initiativer for at løse dem jeg synes også det er okay at man kan debattere dem her

jeg tror ikke der kommer meget godt ud af debatten hvis udgangspunktet er

præget af generaliseringer

senkoloniale fordomme det vil være meget mere gavnligt at tage afsæt i hvilke muligheder der ligger for en bæredygtig udvikling af velfærden i

man føjer sig og taler pænt til den gamle kolonimagt for eksempel har vi set at udviklingen af samarbejdet i vestnorden kan bidrage en hel del til ny og bæredygtig udvikling i hele det vestnordiske område vi deler skæbne og udfordringer på en lang række områder og kan derfor med fordel skabe synergier gennem direkte samarbejde mellem hospitaler uddannelsesinstitutioner

turisme infrastruktur fiskeri og maritime industrier for at nævne nogle på færøerne ser vi meget

det voksende samarbejde mellem grønlandske og færøske myndigheder institutioner og selskaber

gavn for begge lande jeg anerkender fuldt ud at danmark har en stor forpligtelse over for grønland og selvfølgelig skal den tages alvorligt men den øverste magt i landet ligger hos det

demokratiske konstitutionelle institutioner

eget folk og efter min opfattelse er viljen til selvstændighed netop den opdrift der skal til for at udvikle en ansvarsfuld økonomisk

men tværtimod opmuntres for den vil i længden drive samfundsudviklingen i en bæredygtig retning

og konstruktivt samarbejde også med

forespørgerne kan få sig selv til at

hvad vil man sætte ind i stedet

som tilbage i kolonitiden hvilke perspektiver ligger

absolut ingenting men det er måske et udtryk for at grundlæggende demokratiske og

da de baltiske lande blev selvstændige og ufortrødent

er man blevet mindre fast i stemmen

at høre om det senere i dag når man

vi har også set at hele vesteuropa

lukket deres øjne og ører for at man i catalonien har kriminaliseret den demokratiske selvstændighedsbevægelse hvis politikere må betale for at udtrykke

politiske overbevisninger med lange fængselsstraffe eller et liv i eksil det er

trussel mod den vestlige opfattelse af demokrati og folkeret at forespørgselsdebatten i dag egentlig har et afsæt i at magtfaktorer i det politiske

ønsker at true med suspension

selvstyre er i min verden et opråb

der hylder demokratiet om at gå på barrikaderne for at forsvare demokratiet og folkeretten derfor ønsker jeg

med ret til selvbestemmelse og at det grønlandske folk frit kan træffe beslutning om selvstændighed folketinget henholder sig fuldt ud til danmarks ratifikation af internationale konventioner og aftaler herunder blandt andet de forenede nationers internationale konvention om økonomiske sociale og kulturelle rettigheder

i kraft af denne kan de frit bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske sociale og kulturelle udvikling

i overensstemmelse med bestemmelserne

da så vi også da island gjorde det at der var reaktioner fra danmark

blande sig i samarbejdet mellem island og færøerne

holdning til denne indgriben eller indblanding i vores egne relationer med vores partnere i region

grad brug for at udvikle et

samarbejde ude i nordatlanten og op mod arktis og jeg ser det sådan

lykkedes med at opbygge flere velfærdsmodeller på forskellige felter som fungerer ude i vores region hvis jeg kan sige det sådan og

er ofte bedre modeller som man kan samarbejde om os imellem og

og danmark så derfor er det utrolig vigtigt at man har en adgang til at kunne samarbejde ude i vestnorden og

jeg mener ikke at der lå så meget i den aftale at man overhovedet behøvede at gå ind i sådan en kontrovers omkring det det handlede nok mere om at man ville sætte foden ned og fortælle

går stærkt ind for selvstændighed

var meget optaget af den sociale dimension men hun sagde også at uafhængigheden er en nødvendig del af den færøske politiske dagsorden

vi har det som alle mennesker har det vi vil gerne være herre i eget hus men vi skal sandelig også være gode venner med vores naboer

på at det er et ægte og et konstruktivt venskab som det kommer til at bygge på men man er herre i eget hus og

det er vigtigt for os at man ligesom har sikret det her politiske flertal i i folketinget i forhold til selvfølgelig at fastholde at vi har en selvstyrelov og at vi ikke skal gå ind og og suspendere

diskussion der har været i dag

til den proces som færøerne gennemgår

som skal foregå her i løbet af i år er jo blevet italesat som

for nogle værdier man bygger sit samfund på

hvis der bliver et flertal for for den her her forfatning hvad det så helt konkret

en færings hverdag og hvordan man

sige at jeg var udsat for en ualmindelig

hvad skal jeg sige provokerende oplevelse den første oktober nede i spanien hvor man oplevede myndigheder der brugte vold over for folk der faktisk kun brugte

derefter har man så fængslet de

mener at selvstændighed for catalonien er det rigtige for dem og man truer dem med fængsel i op til tredive år og man truer dem faktisk ud af landet

i eksil og i hele europa sidder man bare

er sket i forhold til de grundlæggende demokratiske værdier som vi

påberåber os

er det det samme som jeg nu ser snige sig ind i den

af det grønlandske selvstyre og den folkeretlige ret til

beslutninger om sin egen fremtid og lade folket der bor i landet

derfor er det utrolig vigtigt at netop sådan nogle forhold bliver klart og

færøerne ligger hos det færøske folk

vi kan beslutte vores fremtid

hvad kommer det til helt konkret at betyde for en færing i dagligdagen vil det gøre en forskel eller er det mere et identitetspapir

et papir der ligesom beskriver nogle værdier

ikke tale om et løsrivelsesdokument det har jeg

fra talerstolen det er først og fremmest et identitetspapir kan

der redegør for

hvilke rettigheder vi har der redegør for vores demokratiske institutioner der redegør for vores selvbestemmelsesret

der henviser til nogle generelle værdier

jeg tror at det er et meget vigtigt dokument for os også for vores hverdag

grundlov forholder sig til en dansk dagligdag og en dansk virkelighed men den færøske virkelighed har en helt anden udformning i dag for

vi har påtaget os stort set al lovgivning på færøerne og stort set alt økonomisk ansvar for vores velfærd vi har også brug for en sammenhængskraft

er altså en del af at styrke den sammenhængskraft i vores samfund

meget kritisk over for diverse forhold i grønland

nu var kommet til et dansk opgør med det grønlandske selvstyre

ingen juridiske aftaler der kan frigøre den danske stat fra det politiske og

dansk fjernstyring af grønland var altså det der var løsningen på

de problemer som blev opremset forfatteren var noget så fint som en phd studerende ved oxford university siden har som det er blevet sagt thorkild kjærgaard professor

slået på tromme for det samme og fra dansk folkepartis side har man erklæret at grønlandske politikere ikke bare mangler evnen og viljen til at udvise det nødvendige ansvar men at de også er fuldstændig ligeglade med virkeligheden

at dansk folkeparti viser det engagement som man gør

det er en politisk pligt også at have meninger og fremsætte fremsætte advarsler om om det

ser som en stor fare men jeg vil advare meget kraftigt imod den generalisering som partiet gør sig skyldig i for eksempel

er en af de politikere der falder ind under

fru asii chemnitz narup som er borgmester

siger hun således altså en politiker som

en del af den politiske klasse i grønland foregøgler befolkningen heroppe at selvstændighed vil løse alle problemer

populisme økonomisk uansvarlighed og letkøbte og helt urealistiske løsninger

på bordet som jeg selv får grå hår i hovedet og tinnitus i ørerne af at skulle lytte til men det berettiger jo ikke til at lancere endnu en uansvarlig letkøbt og urealistisk løsning

selvstyre siden henviser hun til nogle til nogle af de konkrete projekter som hun er engageret i for at få en bedre økonomi og bedre sociale forhold i grønland det drejer sig om turisme

forskning uddannelse energi iværksætteri fødevarer kultur og så videre selv om hun anklager

ikke i tvivl om at processen hen imod større selvstyre er både rigtig og nødvendig og mod slutningen siger hun disse ord at suspendere selvstyret

sætte relationen under yderligere pres og skærpe retorikken

hensyntagen til økonomi og så videre at tale om en løsrivelse fra danmark inden for en kort

tale om at suspendere hjemmestyrets beføjelser er mindst lige så uansvarligt

godt lære lidt af historien for det var det var jo således

en forfærdelig økonomisk uansvarlighed politikere forvandlede landskassen til en slags bank og gik på skatteydernes vegne ind i forskellige erhvervsprojekter med en enorm risiko for den almindelige borger dengang havde statsministeren et rådgivende udvalg vedrørende færøerne og dets årlige rapporter var meget dyster læsning men daværende

begrænsede sine bemærkninger

ser jo ganske nedslående ud der var total berøringsangst ingen turde sige noget ingen turde endnu mindre gøre mindre gøre noget

to og halvfems kollapsede så korthuset danmark måtte på banen og det endte i næsten brutal kamp om penge og skyld og ansvar færøerne blev reelt sat under dansk administration mistilliden mellem færøerne og danmark blev total danmark blev sagsøgt af færøerne den danske presses

af færøske politikere og færøske erhvervsledere

befolkning som helhed var generaliserende nedladende nedladende og ikke så lidt grov

skrevet store rapporter både på færøerne

katastrofe blev placeret

kurs mod løsrivelse det havde man selvfølgelig nogle nogle bevæggrunde for men en del af

af danmark i stedet for et tilvalg af en færøsk stat mistilliden var så stor

var altså således at der var økonomisk uansvarlighed på færøerne der var

der var kommet ønske om at løsrive færøerne fra danmark

en dansk politik der gik ud på at suspendere hjemmestyrets beføjelser altså fokus blev flyttet fra de konkrete forhold over til noget

der mindede mest mest om nationalisme dansk

utrolig vigtigt at man holder fokus på indhold substans og konkrete forhold hvis det kommer dertil at man blæser til den nationalistiske ild

på livsfarlig kurs hvis det bliver grønlandsk nationalisme mod

det hele drejer sig om nemlig befolkningens ve og vel

jeg sige at jeg hilser debatten velkommen

fra dansk side skal man være påpasselig med

nationalismens gløder

med mange nuancer men jo ikke en debat der

set rykker ved det jeg sagde i mit første indlæg og det håber jeg står fuldstændig frisk i erindring hos alle hovedindholdet var jo det klare

et grønlandsk spørgsmål det vil blive respekteret hvis der er et sådant ønske det vil være et ønske

og som jo over tid ikke vil være der hvis man søger den fulde

meget enig i det herre karsten hønge sagde som jo egentlig var sammenfattet i sætningen

løse problemerne i stedet for at opløse rigsfællesskabet det synes jeg siger det

meget godt og jeg deler

set den tilgang til tingene som herre karsten hønge og andre ordførere med ham har haft nemlig

en vision om om selvstændighed

det bare er vigtigt at der også er et fokus

en juridisk proces eller et stykke papir men i høj grad

hvert fald åbenlyst at der er nogle udfordringer i den grønlandske økonomi som mange også har været

kastede sig ud i professionen ægteskabsrådgiver

selvfølgelig passe på ikke kommer til at inspirere mig selv unødigt men jeg vil bare sige at hvis man bliver i det der billede med et ægteskab hvor den ene partner går rundt ikke bare med sig selv men jo altså også i det åbne rum og leger med tanken om at forlade ægteskabet så tror jeg da at min bedste rådgivning ville være at sige vi er nødt til at have klar tale vi er nødt til at være åbne

og det er også en gentagelse af

mange tidligere lejligheder jeg håber først og fremmest at man i grønland vil drage omsorg for at den debat man har

på et klart og oplyst grundlag

situationen aktuelt er altså den at for hver gang der tages to kroner op af landskassen

kommer den ene krone fra det danske bloktilskud hvortil kommer de opgaver som endnu ikke er hjemtaget og hvortil kommer de opgaver som er rigsanliggender og som i en fremtid med et selvstændigt grønland skal løses

i debatten og vil så i øvrigt også udtrykke glæde over hvilket jeg også har gjort før at det fremgår af kommissoriet for forfatningskommissionen at der skal være den her

inddragelse af justitsministeriet hvis dele af forfatningen skal gælde mens grønland er en del af rigsfællesskabet

ingen skal være i tvivl om at jeg og min regering

bliver bekymret over nogle af de ting jeg ser i det grønlandske samfund med børn der mistrives med indkomstforskelle og uligheder som ikke matcher det vi kender i det danske samfund

også nødt til fuldt ud at respektere de rammer vi har lagt ned omkring samarbejdet i selvstyreloven de områder der er taget hjem

talerstol og på direkte møder

landsstyreformanden og i øvrigt også i grønlandske aviser forsøgt at signalere at hvis der er et ønske i grønland om et

tættere samarbejde på områder som egentlig er grønlandske anliggender så står regeringen selvfølgelig åben over for det det gælder for eksempel konkret det der også

skulle det ikke nødvendigvis stoppe

erhvervsfond eller andet der kunne understøtte en erhvervsudvikling

stopper sådan cirka der hvor jeg meget klart har sagt til grønland at der er en åben invitation

jeg deler jo fuldt ud den undren som

jeg tror det skal være mine sammenfattende bemærkninger ved afslutningen af den her debat som jeg i øvrigt vil hilse

ved at

mørklægge eller tabuisere virkelige problemer

set at klarhed og åbenhed og transparens er vejen frem

vil være en grundregel i et partnerskab hvor den ene overvejer en anden fremtid at få fuld klarhed over hvad motiverne

hvad vilkårene er og hvad realismen er og det synes

rigtig positivt at vi netop

på den korte bane det synes jeg hele tiden er er vigtigt at holde for øje

det er jo blevet nævnt fra nogle partier i grønland

selvstyret med free association og så lave en ny politisk aftale hvor der er en større grad af selvstændighed

sådan set har forskellige områder som danmark stadig væk varetager på vegne af grønland det er ikke noget som vi nødvendigvis fra inuit

side er fortalere for men jeg synes det er ret vigtigt at vide hvor statsministeren står i det her spørgsmål så derfor

jeg rejse spørgsmålet videre til statsministeren

mellem frie selvstændige stater så det er jo et perspektiv der eventuelt kunne vise sig oven på en beslutning om selvstændighed

så det er jo ikke noget der rokker ved den diskussion vi har haft her i dag om

er jo et bud på en fremtidig relation efter en beslutning om at grønland

den beslutning om at grønland skal være selvstændig

skal initieres i grønland og hvor jeg bare siger at

i virkeligheden mest af alt håber at en debat om selvstændighed uanset om relationen så bagefter er den ene eller

er en debat der foretages på et klart og oplyst grundlag hvor man ikke kan komme uden om at spørgsmål om økonomi også spiller en rolle og situationen er vel lige nu for at skære det til

må man acceptere et enormt velstandstab som fri og selvstændig nation eller også er der i hvert fald en række beslutninger

der skal træffes om nogle ting der skal ændre sig i realøkonomien inden man kommer derhen og kan effektuere en sådan beslutning

tænker at vi både i det grønlandske samfund men

set også her i folketinget kan have mange forskellige opfattelser af hvad selvstændighed egentlig er og det er den proces jeg synes er enormt vigtig at få taget i grønland som jeg hører statsministeren

der behov for klar tale der er behov for at vi ved

for et valg vi tager hvad det er for nogle konsekvenser det har når vi træffer de forskellige valg hvad det er for nogle fravalg

det tror jeg ikke vi har i dag så det er sådan set mere en kommentar og et indspark i en debat som jeg synes er vigtig at få drøftet

eller andet der ligesom skaber et indtryk af at så er der

så man bare kan træffe en selvstændighedsbeslutning

fremadrettet relation der skulle være mellem et fuldstændig selvstændigt grønland og et

hammond kaldte et venskab som jo bare er en uformel relation

det var en mere formel relation i sådan en free association

beslutningen om det appellerer

forudsætningerne for det er til stede og det er de selvfølgelig

og dem der fulgte af at man ikke længere var i rigsfællesskabet så snakker vi måske hvad ved jeg

liv end vi selv har haft og derfor tror jeg også

debatten ikke

rigsfællesskabet jeg synes ikke man kan sige tingene sådan jeg tror det er utrolig vigtigt at man

med en mere nuanceret tilgang jeg tror også det er utrolig vigtigt at man

respekt for de tiltag der bliver taget for at løse de problemstillinger vi står over for i grønland og

måde løber fra når det er sagt synes jeg

som et åbent kommissorium

med en forfatning som skal gælde for et selvstændigt grønland altså fri af rigsfællesskabet og et spor der handler om en forfatning der skal holdes inden for rammerne af rigsfællesskabet

virkeligheden matcher den forfatningsproces der er i gang

den skal jeg ikke blande mig i ud over med det fromme ønske at debatten foregår på så oplyst og klart og realistisk et grundlag som overhovedet muligt

er blevet stillet i udsigt både skriftligt og på på møder at når man nærmer sig

kommer ud i misforståelser og så siger det sig selv

fri af danmark fri af grundloven fri af rigsfællesskabet så er det jo også fri af bloktilskuddet

så er det med hjemtagne opgaver for egne ressourcer så er det med en forpligtelse til at finde en løsning på hvordan de

altså territorial håndhævelse og andet

af selvstændighed det er naturligvis

relationer og deslige det kommer alt sammen op på overfladen det er også klar tale fra befolkningens side at det

klar tale når forfatningsarbejdet er færdigt og

ikke både respektere at der skal være en debat i grønland om hvad vej man vil gå og så stå og forudkonkludere hvordan jeg vil forholde mig til forskellige udfald altså jeg må jo afvente hvordan debatten konkluderes i grønland jeg forsøgte bare

kaste et lys ind over processen

her erhvervsfond men det må bero på en en grønlandsk reaktion det er mit udgangspunkt hvis man i grønland vælger at sige vi går efter den fulde selvstændighed vi melder os ud af rigsfællesskabet ja så er det klart at

være sådan som jeg også sagde i den debat vi havde i maj måned og som gav noget polemik i den grønlandske presse efterfølgende men jeg kan jo gentage det

over en kortere årrække

og så vil grønland selv skulle kunne løfte

har ønsket ordet så forhandlingen er afsluttet afstemningen om de tre fremsatte forslag til vedtagelse vil finde sted den treogtyvende januar totusinde

forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den treogtyvende januar to tusind og atten

der dokumenterede hvordan danske pensionsselskaber og kommuner har omfattende investeringer i de ulovlige israelske bosættelser på besat palæstinensisk land vi taler om milliardinvesteringer der er med til at undergrave en tostatsløsning investeringer der strider mod dansk politik mod oecds

retningslinjer som de fleste af investorerne endda selv angiver at følge siden rapporten udkom har vi i folketinget afholdt en høring om ansvarlige investeringer med deltagelse af forskere erhvervsliv politikere og andre interessenter det har vist sig at debatten drejer sig om mere end investeringer i ulovlige bosættelser det drejer sig om hvordan danmark kan tage ansvar

pensionsselskaber og kommuner er klædt på til ikke at kaste brænde på bålet og i konfliktområder ikke at krænke den humanitære folkeret og ikke at overtræde menneskerettighederne danmark har et ansvar for at vejlede virksomheder om deres forpligtelser og deres ansvar under gældende internationale love og retningslinjer

kan forvalte kundernes penge ansvarligt på høringen kunne vi høre forskere efterlyse et langt større engagement fra europæiske regeringer i forhold til de forholdsregler der skal tages ved forretninger

de besatte områder på høringen fortalte ministeren om de nye retningslinjer der er under udarbejdelse jeg glæder mig til at se den endelige version men det bekymrer mig at netop de særlige forholdsregler der skal tages i konfliktsituationer og særlig i det besatte palæstina ikke er nævnt i det udkast der var i høring i november jeg håber at vi i dag kan stå sammen om hvor vigtigt det er at danmark tager ansvar og gør sit ypperste

hjælpe virksomheder og investorer til ikke at bidrage til krænkelser af folkeretten af menneskerettigheder og ikke at understøtte en brutal besættelsesmagt i august skrev

i et opråb i kristeligt dagblad at der til trods for generelle fremskridt i pensionsbranchen ikke er et eneste pensionsselskab der

er i mål med at efterleve fns retningslinjer for ansvarlige investeringer endnu ikke et pensionsselskab at der er i mål med at efterleve fns retningslinjer for ansvarlige investeringer og det er ikke småpenge vi taler om de danske pensionskassers formuer er to hundrede gange større end danmarks udviklingsbistand var i to tusind og seksten to hundrede gange større investeringer der kan gøre gavn eller kan gøre forfærdelig skade der er lang vej igen

på den baggrund at alternativet sf de radikale og enhedslisten har kaldt ministeren i salen i dag så vi i folketinget kan få regeringens bud på hvordan man

kan tage ansvar for at rådgive og hjælpe private aktører og kommuner med at følge de internationale retningslinjer som danmark allerede har forpligtet sig

og kompliceret men for danmark og

regeringen står det klart at den eneste løsning er en tostatsløsning der tager de skyldige hensyn til både israelerne og palæstinenserne israelerne har et legitimt krav på at leve i fred og sikkerhed og palæstinenserne ret til deres egen levedygtige stat regeringen mener ligesom et bredt flertal i folketinget at israel bør indstille sin bosættelsespolitik fordi bosættelserne underminerer muligheden for en tostatsløsning

ulovlige efter folkeretten folketinget har senest med vedtagelsen v tre og halvtreds i to tusind og seksten lagt vægt på at bosættelserne ikke gennem aftaler mellem israel og eu eller i kraft af danske offentlige eller private engagementer får

legitimeret deres eksistens

forbedrede økonomiske muligheder

juridisk bindende for der er ikke vedtaget internationale sanktioner der forbyder investeringer i eller til gavn for bosættelser men engagementer der gavner bosættelserne svækker mulighederne for en tostatsløsning derfor fraråder regeringen engagementer og aktiviteter der er rettet mod at styrke bosættelser derfor bakker vi op om de fælles budskaber til borgere og virksomheder i eu der netop har til formål at skabe opmærksomhed om de risici der er forbundet med et engagement i bosættelser og derfor støtter regeringen opfordringen i fns sikkerhedsråds resolution

og fire og tredive om at skelne mellem israel og de besatte områder eu og danmark skelner allerede fordi vi opererer med en territorial klausul for at undgå at bosættelser kan omfattes af aftaler med israel resolution

fire og tredive som der refereres til i forespørgslen er vedtaget under kapitel seks i fn charteret og indeholder dermed ikke eksplicitte sanktionsmuligheder hvordan resolutionen vil påvirke investeringer i bosættelser vil derfor afhænge af potentielle investorers konkrete vurdering nu har jeg så redegjort for regeringens opfattelse af de grundlæggende politiske og folkeretlige aspekter i forhold til forespørgslen

fra januar to tusind og sytten som forespørgslen blandt andet tager afsæt

bruttotal på tre milliard kr som tre og tyve danske investorer ifølge danwatch har skudt i virksomheder med aktiviteter i de besatte områder det trak overskrifter ved rapportens lancering i januar sidste år men der er jo i høj grad tale om investeringer i store verdensomspændende selskaber hvis aktivitet i bosættelser udgør en forsvindende lille del af deres samlede aktiviteter så man skal nok spise lidt brød til dernæst konstaterer jeg at rapporten kaster lys

en problemstilling som med mellemrum behandles i

rapporter nemlig den etiske problemstilling det vil jeg nu sige noget om med et bidrag fra erhvervsministeren hos hvem retningslinjer om danske investorers samfundsansvar ligger erhvervsministeren har oplyst at finansielle virksomheder blandt andet institutionelle investorer

virksomheder det gælder uanset hvor de opererer fns retningslinjer gælder for både virksomheder og offentlige myndigheder herunder kommuner retningslinjerne indeholder principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd

for at undgå eller om nødvendigt håndtere deres eventuelle negative indflydelse på menneskerettighederne det kan for eksempel ske gennem skærpede

men regeringen arbejder for og forventer at fns og

retningslinjer efterleves både i og uden for danmark retningslinjerne bidrager til at bæredygtig udvikling globalt sker på lige konkurrencevilkår der er tale om komplekse udfordringer fns og oecds retningslinjer anerkender at institutionelle investorer og virksomheders opfølgning og prioritering af indsatser afhænger af investeringstype aktivklasse kontrakt med leverandører med videre forskellige sektorer har tilmed hver deres risici og udfordringer regeringen støtter derfor

aktuelle indsats for at udbrede

retningslinjer for multinationale virksomheder

over for konkrete sektorer danmark har som andre lande der har tilsluttet sig

det er mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd kaldet

behandle sager om hvorvidt danske virksomheder organisationer og offentlige myndigheder handler i overensstemmelse med de principper som er indeholdt i retningslinjerne og at informere

mkis mandat omfatter både private og offentlige aktører og derfor kan både virksomheder investorer og kommuner indklages for

mki aktuelt har fokus på netop finanssektorens vejledningsbehov og kendskab til både fns og

retningslinjer som var særlig målrettet institutionelle investorer erhvervsministeren har derfor i foråret to tusind og sytten nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andet pensionsselskaber virksomheder civilsamfundet og erhvervsorganisationer

arbejdsgruppen har blandt andet haft til opgave at give input til en opdatering af erhvervsstyrelsens vejledning om ansvarlige investeringer med afsæt i fns og

retningslinjer arbejdsgruppen overdrog sit input til erhvervsministeren ultimo december to tusind og sytten og der arbejdes aktuelt på at følge op på dette input hvad angår de konkrete rammer for pensionsselskabers investeringer er det et centralt element i regeringens politik at sikre trygheden og tilliden til det danske pensionssystem pensionsselskaberne skal derfor investere deres aktiver sådan at

interesser varetages bedst muligt blandt andet ved at sikre det bedst mulige afkast der stilles ikke krav om at forsikringsselskaber og pensionskasser investerer i bestemte kategorier af aktiver der er heller ikke begrænsninger i deres muligheder for at fastsætte en investeringsstrategi målrettet for eksempel særlige etiske miljømæssige eller politiske hensyn så længe forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt

fastsætter altså selv sin strategi for investeringer så længe de er ansvarlige herudover er det op til kunderne at stille krav til deres investeringsselskab den finansielle sektor i danmark følger imidlertid i høj grad de fn støttede principper

slutte mit indlæg med en konkret etisk problemstilling som berlingske under overskriften tobaksrøgen tidligere

oplyste med jyllands posten som kilde at medarbejdere i kræftens bekæmpelse gennem deres firmapensionsordning investerede i blandt andet british american tobacco og philip morris det havde stået på i mange år det pågældende pensionsselskab forklarede at kun en meget lille del af dets store formue var placeret i tobaksaktier

selskabets etik lå samme sted som etikken i det danske samfund generelt og at tobak ikke var et ulovligt produkt og tilføjede at de fleste pensionshuse opererede tilsvarende kræftens bekæmpelse forsøgte naturligvis at få pensionspengene kanaliseret bort fra tobakken men hvordan kunne disse spørgsmål håndteres dilemmaet blev meget præcist fremhævet af berlingske må pensionspengene fra kræftens bekæmpelse investeres i transportselskaber der fragter tobakken rundt til rygerne må der investeres i virksomheder der sælger papir til

der har tobaksfirmaer som kunder og jeg kunne fortsætte

dilemmaerne er unægtelig til at få øje på og det kan ikke løses gennem et sindrigt offentligt system der griber ind som øverste smagsdommer derfor bakker regeringen op om at fraråde investeringer til fordel for bosættelser det er den ramme staten kan tilbyde sammen med de omtalte retningslinjer om danske investorers samfundsansvar offentligheden må tage den videre blandt andet med hjælp fra rapporter der afdækker virkeligheden hvis en rapport holder vand sætter den offentlige gabestok ind det er der mange eksempler på i forretningsverdenen

ulovligt kan bosætte sig på den besatte vestbred det er bare et af mange eksempler på hvordan israel systematisk udvider de ulovlige bosættelser på besat palæstinensisk land siden nitten halvfemserne er antallet af bosættelser eksploderet så der i dag er omkring sekshundredetusind bosættere i østjerusalem og på vestbredden to og fyrre procent af vestbredden og seks og firs procent af østjerusalem er kontrolleret af israelske bosættere bosættelser i de besatte palæstinensiske områder er ifølge international lov ulovlige det har både fns sikkerhedsråd generalforsamlingen menneskerettighedsrådet og den internationale straffedomstol slået fast og bosættelserne er ikke blot ulovlige

også den største hindring på vejen mod en fredsaftale det er vigtigt at huske på at bosættelser kun kan overleve bygges og udvides så længe der er nogen der investerer i dem den israelske regering og bosætterne gør deres for at gøre det lukrativt for udenlandske investorer de frister med lav skat

de prøver at skjule at bosættelser er ulovlige følge international lov og internationale investorer lokkes til af hurtige penge i den bugnende byggeindustri der er med til at udvikle bosættelserne men både den private sektor og den danske stat er forpligtede til ikke at være medskyldige i overtrædelser af genèvekonventionen og menneskerettighederne i to tusind og seksten

bekræftede et flertal i folketinget alle undtagen dansk folkeparti at danmark både bilateralt og gennem eu og fn skal arbejde for at israel indstiller sin bosættelsespolitik og at danske offentlige og private engagementer ikke legitimerer israelske bosættelsers eksistens eller forbedrer deres økonomiske muligheder som udenrigsministeren lige før understregede heroppe

at danske pensionsselskaber og kommuner fortsat har investeringer i ulovlige bosættelser både investorerne og den danske regering har et ansvar enhedslisten opfordrer investorerne til at trække deres investeringer ud og regeringen til at sætte handling bag ordene ved at vejlede bakke op om og hjælpe med at internationale retningslinjer overholdes regeringen har desværre ikke været klar i mælet og ikke taget det nødvendige ansvar hidtil de internationale retningslinjer er ellers ret klare danmarks forpligtelser er klare og ansvaret ligeså lad os få rykket på det her få lavet de nødvendige vejledninger om investeringer på besat land og i konfliktsituationer lad os få stoppet at danske virksomheder pensionsselskaber og kommuner bidrager til israels brutale

ikke mindst i en tid hvor trump skaber yderligere forhindringer for freden som præsident for usa er det afgørende at vi fra dansk side står vagt om international lov og aktivt modarbejder den ulovlige israelske

forslag til vedtagelse op på vegne af venstre det konservative folkeparti liberal alliance socialdemokratiet det radikale venstre sf alternativet og enhedslisten

tre og halvtreds fra to tusind og seksten og noterer sig opfordringen i fns sikkerhedsråds

handlinger at skelne mellem israels territorium og de besatte områder folketinget opfordrer til at nye aftaler mellem danmark og israel i overensstemmelse med resolution

og fire og tredive og eu’s politik tydeligt skal angive ikke at kunne anvendes på disse områder folketinget opfordrer regeringen til at styrke den vejledende indsats over for private og investorer så det bliver lettere at identificere engagementer og aktiviteter der finder sted i eller er til gavn for bosættelser herunder løbende at opdatere statens vejledning om ansvarlige investeringer med afsæt i fns og

på vestbredden er ulovlige

at fremme en tostatsløsning længere når der investeres i virksomheder som har aktiviteter i områderne risikerer man at gøre bosættelserne nemmere og dermed facilitere et brud på folkeretten altså skal man holde sig fra at investere i den type virksomheder

det fremgår af danwatchs rapport som har været springbræt for forespørgselsdebatten i dag at fns højkommissariat for menneskerettigheder det der er forkortet

over virksomheder med aktiviteter forbundet med ulovlige bosættelser databasen skulle have været præsenteret på menneskerettighedsrådets fire og tredive session som lå i februar marts sidste år

blev først udsat til december

og nu er det udsat yderligere hvilke typer forbindelser der kvalificerer til at blive optaget på listen er ikke fuldstændig klart

at der er tale om en eller anden form for bagatelgrænse således at for eksempel en investering i

en indeksfond der har en beskeden investering i en virksomhed som har en beskeden aktivitet i et bosat område ikke vil komme med i databasen

være legitimt at investere i den virksomhed eller hvad er

er så lang tid undervejs problemet er vel at et eller andet sted rammer man et grænseområde mellem investeringer som understøtter bosættelserne og som skal undgås

som også skal undgås og ud over grænsedragningen

også en række praktiske problemer en af virksomhederne som danwatch har på sin liste over virksomheder man ikke bør investere i er caterpillar

leveret produkter til den israelske hær men dertil siger forsikring pension om caterpillar som i øvrigt er verdens største producent af entreprenørmaskiner og anlægsmaskiner

maskiner slet ikke er leveret af caterpillar men derimod af den amerikanske regering gennem deres

gør en boykot af caterpillar

urimelig amnesty international som ingen vel kan anklage for at

villet støtte de israelske bosættelser kaster sig også ud

i samarbejde med israelske banker tilbyder sine betalingsoverførsler i de ulovlige bosættelser og bedyrer at amnesty international ikke selv bruger paypal

illustrerer jo også problemet hvis man endelig skal gribe i egen barm hvad

jeg har en leaset volvo v40 det er ikke nogen særlig stor og prangende bil men jeg er glad for den og nu finder jeg så ud af at datterselskabet

ejer seks og tyve en halv procent af

den besatte vestbred

af min familiebil

problemerne der er indlejret

give konkrete svar på det relativt lette synspunkt som folketinget bredt er enige om derfor støtter socialdemokratiet varmt at det gøres lettere for private aktører og kommuner at holde sig på dydens smalle vej og ikke medvirke til at facilitere ulovlige bosættelser

til hvilke forretninger de bør holde sig fra vurderingen er ikke så nem det var det

relevant at regeringen giver vejledning herom det mest mest operationelle

på et tidspunkt kommer over virksomheder der profiterer på udviklingen i bosættelserne og

givet det

meget bredt flertal i folketinget et rigtig godt udgangspunkt for at fastslå

jeg synes jeg hørte udenrigsministeren nævne

gyldighed de er alene en politisk tilkendegivelse jeg synes det ville være rart

at få det slået fast indledningsvis

i forlængelse af adskillige tilsvarende forespørgsler

og nu er den så krydret med den hersens fn resolution

og tredive som samlet set jo må siges at

dels i forhold til palæstinenserne

forhold til israelerne men det som jeg

ikke er den helt store forståelse i det internationale samfund for israels position

forhold at israel jo er en nation der lever omgivet af aldeles fjendtlige nationer altså lande som

faktisk reelt ønsker israel udslettet fra landkortet ikke bare en metafor men

hører med til beretningen om hvad der foregår i

normalt er det vel sådan at

i områder som vi gerne ser udviklet

da investeringer jo samlet set bidrager til en økonomisk udvikling i områderne de skaber jobs de udvikler infrastrukturen

men det princip gælder så ikke i forhold til israel

at enhver investor i hele verden er fuldt ud bevidst om hvad det er for et område

yderligere informationspålæg som man vel kan kalde

tingene handler om er at man ønsker at isolere israel også økonomisk det er det vi ser

i gaza og vestbredden og eventuelt trækker sig helt ud

forværre forholdene i den realpolitiske verden helt nede på jorden ser vi det faktisk som et problem der vil formentlig komme flere arbejdsløse og en dårligere økonomi hvilket kan bidrage til at øge frustrationerne og spændingerne

det vil løsne spændingerne i de her områder hvis man trækker penge ud af området det synes jeg

nej tak til den her vedtagelse vi frygter som sagt at færre investeringer mindre økonomisk aktivitet i israel gaza og vestbredden vil undergrave forudsætningerne

at et land ikke må besætte et andet land som slår fast at et land ikke må bosætte sin egen befolkning i et besat område og som slår fast at et land ikke må drage økonomisk fordel af at have besat

den israelske besættelse af palæstina er et problem

særskilt er israel der har lov til at besætte andre lande

synspunkt man har som også gælder andre lande i verden altså er israel et særligt tilfælde der har lov at bryde folkeretten eller er det generelt at lande

erkender og jeg anerkender hvilket jeg også indledte min tale med at sige at det her

følsomt der er stærke følelser på spil det er en konflikt som

vanskelig ud at løse den er ikke sort hvid som en tidligere ordfører nævnte

for ganske kort tid siden jeg anerkender at det er problematisk og at vi har

er om man skal skræmme investorerne væk fra området eller man ikke skal og uanset hvad folkeretten måtte sige uanset hvad fn resolutionerne måtte sige og uanset hvilken gyldighed de har så står der tilbage ønsker man at trække penge ud af de her områder eller gør man ikke og hvad vil det medføre at man trækker penge ud af de her områder og afskærer investeringer i områderne

jeg synes at den her diskussion er relevant vi kan bruge uger og

er det folkeretlige hvorfor er der så ikke faldet nogen domme hvorfor er der ikke et folkeretligt grundlag at dømme ud fra hvis der var det hvis det var så entydigt

forværre tilstanden jeg må tilstå

overholdes og at lande ikke skal have lov til at besætte andre lande

danske soldater er blevet sendt til baltikum med dansk

militær aggression vi har en

hvor rusland har annekteret krim og er gået militært ind i det østlige ukraine er det her et principielt synspunkt som dansk folkeparti har

klar og at det ikke er sort hvidt når man taler om krænkelser af folkeretten eller er det særlig sådan at israel har nogle rettigheder som andre lande i verden ikke har

tillade mig at citere professor i international ret

i den her sammenhæng at de omstridte territorier her hverken er besatte eller palæstinensiske og så følger der en lang juridisk udredning

jeg ikke har tænkt mig at citere her og han konkluderer der er intet juridisk gyldigt grundlag for at tale om besatte områder eller ulovlige besættelser det kan vi jo diskutere hvorvidt man er enig i eller ej og det er derfor at jeg anerkender at sagen her er omstridt og at der er stærke følelser på spil ja men helt nede på jorden handler det om der sker hvis vi trækker investeringer ud af de omstridte områder

hvilket man er i gang med at afholde virksomheder fra at investere der fremover vil det blive bedre

en person som siger at der ikke er tale om besatte områder at der ikke er tale om det ene og

baggrunden for at vi diskuterer det her i dag giver mindelser

område er til gavn for samtlige begge parter i den her konkrete sag er jeg sikker på

får et bedre liv hvis man skal skal

så skarpt op af at der er økonomiske aktiviteter i det område hvor de bor

så det er et nulsumsspil og endda værre end det den jord

og de aktiviteter er hele livsgrundlaget for at de ulovlige bosættelser

er kompliceret og følsom og at der er

at uanset hvordan ordføreren måtte opfatte forholdene i de her områder er det stadig væk vores klare opfattelse at økonomiske investeringer bidrager til en økonomisk vækst skaber arbejdspladser generelt skaber

som vil være gavnlig for en fredelig løsning på længere sigt

opmærksomme når de foretager investeringer

investerer i og hvilken adfærd

at det hører vi faktisk fra de danske pensionskasser kommuner og investeringsforeninger at de forsøger at gøre dermed ikke sagt at det er nogen enkel eller let opgave særlig vanskeligt er det naturligvis når denne virksomhed har aktivitet på besat område men det er en opgave der

pensionskasser investeringsforeninger eller kommuner bør deres investeringer flugte med de retningslinjer som er udstukket af blandt andet fn og som danmark dermed bakker op om målet er selvfølgelig at gennemføre en fredsproces som kan levere en tostatsløsning der tilgodeser israels ret til sikkerhed og palæstinensernes ret til en uafhængig og levedygtig stat og vi bør altid arbejde for at fremme fredsprocessen sammen med resten af medlemslandene i eu og støtte fns skelnen mellem israel og de besatte områder regeringen er allerede godt i gang med at udbrede både private og offentlige

retningslinjer for multinationale selskaber og i foråret afholdt det danske

og regeringens rådgivende udvalg arbejder på en ny vejledning om ansvarlige investeringer retningslinjerne gælder for hele verden men er særlig relevant på besatte områder da det skærper kravene til virksomhedernes såkaldte due diligence investeringer som støtter bosættelserne er ikke i overensstemmelse med fns afgørelser og derfor er investeringer som direkte modarbejder denne målsætning ikke forenelige med det politiske mål som vi her i folketinget har været med til at tilslutte os for så vidt angår israel palæstina konflikten og hvad angår de finansielle investorer er det derfor væsentligt at bemærke at fns retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i dag er en del af eksempelvis investeringsfondenes screeningsprocedurer retningslinjer som efterfølgende er indarbejdet

anbefalinger som de danske finansielle investorer aktuelt

implementere så for mig er det vigtigt at huske på at der er rigtig mange erhvervsaktiviteter i palæstina som er inden for rammerne af fns retningslinjer og som bidrager til at øge den økonomiske aktivitet men der kan også være andre som måske lever

vi ved som lovgivere om nogen hvor kompleks virkeligheden kan være selv om principperne er enkle og derfor er det glædeligt at fn fremover

af mure eller byggeri af nye boliger er naturligvis et brud på reglerne

der er inden for rammerne og hertil

er det vigtigt at bevare en økonomi i de palæstinensiske områder en automatisk udelukkelse af alle selskaber tror jeg

og det burde der ikke være nogen som har en interesse i så spørgsmålet er derfor

er vi diskuterer i dag

enige om at fns afgørelser skal efterleves at palæstinensernes menneskerettigheder skal respekteres og at efterlevelse

er en vigtig del af dette

det er vigtigt at man undersøger mulige brud på reglerne udreder fakta og afgør om retningslinjer derfor overtrædes i det enkelte tilfælde

enkeltsagerne oftest fordi det kan være meget svært at afgøre karakteren af en såkaldt given erhvervsaktivitet som blandt andet ordføreren fra

og her er forpligtet til på vegne af sine medlemmer at faktatjekke enhver påstand eller information så transparens hos de institutionelle investorer giver bedre mulighed for at vælge til

og selskaberne bør på den baggrund have mulighed for at tilrettelægge deres investeringsstrategi inden for de givne retningslinjer og herefter bør det

til markedet at vurdere hvilke aktiviteter man ønsker at investere i

som desværre ikke kan være til stede i salen sige at de også støtter den vedtagelsestekst som vi fra venstres side også

og jeg tror jeg ved hvad svaret er men vil bare gerne have ordføreren til

er enig med vores kollegaer i dansk folkeparti om at det samlet set er til gavn for de palæstinensere der bor i

i de besatte områder det er et brud på folkeretten og det kan og skal vi ikke være med til at støtte

det budskab skal også siges klart til israelerne at det bør stoppe og

kan vi ikke få en eller anden form for stabilitet og varig fredsløsning

ikke sorte eller hvide det vil sige vi gik ind og sagde til alle virksomheder der har

så kan det have vidtrækkende negative konsekvenser inklusive for palæstinenserne så jeg kommer nok ikke nærmere et

en vandforsyning der ellers kunne være gået til omkringliggende marker

bosætter sig et sted så

er det vel et nulsumsspil altså

forhold til vejadgangen som også er en udfordring for de palæstinensiske selvstyreområder i forhold til de her ulovlige bosættelser og deres

hvis ikke du har de her skal vi sige forsyningslinjer på plads så der tror jeg meget enige selvfølgelig anerkender jeg også at der er et sikkerhedsaspekt for israelerne

balance i det men den vej man er gået i forhold til vand

af de ulovlige bosættelser som kommer fra fra venstres ordfører det vil

hele den her problematik som ordføreren rejser om at der ligesom kan være reelle investeringer i de palæstinensiske områder

det er jo til dels eller i ret høj grad et politisk skabt problem fordi den israelske regering opsætter eksportforhindringer

ikke mener at det er noget vi også politisk bør adressere fra dansk side for at få fjernet den gråzone som den israelske regering

område også være rigtig godt nu siger

vi skal gøre i forhold til hamasstyret og om vi får en samlingsregering der kommer til at være varig og alt muligt andet men lad os

israelerne i øjeblikket er i gang med sådan

balancespil som desværre tipper alt for negativt over til at

et selvstyreområde og det er et kæmpeproblem

oplagt mulighed for at vi fra dansk side

skabe en levedygtig og bæredygtig økonomisk udvikling i de palæstinensiske områder

det håber jeg bare at vi kan have et fortsat samarbejde om det

kastede jeg mig jo selvfølgelig straks over at læse

også sige som en sidebemærkning at det er umagen værd så det kan jeg også opfordre andre her i lokalet til en af de ting

er jo den køreplan for fred som han og danmark

spillede en meget aktiv rolle i i nullerne og der skriver han

fredsplaner for mellemøsten er og jeg citerer de gode viljers kirkegård det er det udtryk han anvender de gode viljers kirkegård det kan man jo være enig med per stig møller i eller man kan være uenig men under alle

han jo fuldstændig ret i at fredsperspektivet

i hele regionen og i israel palæstina konflikten

helt ufattelig vigtigt han siger også selv og det er jeg i hvert fald enig med ham i at realistisk set

men i i forhold til fredsperspektivet

respekterer israels

naturligvis tage et ansvar jeg har den personlige opfattelse at palæstinenserne har en væsentlig længere

israel men det er ikke sådan at israel slet ikke har nogen

liste i forhold til at komme tættere på freden og en af de ting som jeg synes der bør stå på

fredens sag og det

er meget store dele af folketinget

det er blevet udtrykt i vedtagelse v tre og halvtreds fra to tusind og seksten

bosættelser ikke bør have legitimeret deres eksistens gennem aftaler med israel og eu eller i kraft af danske offentlige eller private investeringer

vedtagelse som vi har lavet nu

og gør jo så samtidig det at det præciserer det internationale samfunds position det er fornuftigt og afbalanceret og jeg må takke alle de mange ordførere der har tilsluttet sig vedtagelse det er godt at vi får et meget bredt vedtagelse som vi jo naturligvis bakker

og finder praktiske løsninger på hvordan vi sikrer at danmark gør mest muligt for at håndhæve de folkeretlige principper og den udenrigspolitiske linje som der jo er

flertal for den israelske besættelse er et klokkeklart brud på international lov og medfører

besættelsen selvfølgelig stoppes og israel skal øjeblikkelig indstille sine bosættelsesaktiviteter men det kræver internationalt pres det kræver international handling danmark bør stoppe import fra samarbejde med og investeringer i israelske bosættelser ligesom vi skal anerkende palæstina danmark skal på ingen måde heller ikke via økonomisk engagement være med til at understøtte bosættelsernes økonomiske liv og dermed eksistensberettigelse det er så vigtigt at israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem eu og israel eller gennem danske offentlige eller private engagementer

legitimeret deres eksistens eller forbedret de økonomiske muligheder eu og danmark støtter allerede en differentieret samhandelspolitik men vi skal altså gøre mere for at gøre den til virkelighed fra alternativets side så så vi gerne

et reelt forbud imod økonomisk engagement i bosættelser det er ingen hemmelighed men vi synes også det er ønskværdigt med mildere modeller hvor danmark mere proaktivt sikrer at virksomheder lever op til fns principper for virksomhedsførelse og

danske udenrigspolitiske principper i alternativet mener vi

handler om at sikre hvad man jo må sige mildest talt er en lidt udfordret tostatsløsning

handler det om at overholde international lov og om at sikre menneskerettighederne og så handler det om at vælge imellem i vores optik rigtig og forkert det handler altså også om etik og moral så handler det om at vi selvfølgelig skal bruge alle de diplomatiske og økonomiske værktøjer vi har i kassen til at modarbejde bosættelser og sikre at vi som tredjeland

hovedløst at vi gang på gang kritiserer israels bosættelsespolitik men ikke gør mere for at sikre at vi ikke er med til at holde den i live det giver ingen mening at vi ikke sætter ind og gør det nemmere for danske virksomheder og investorer at undgå at være aktivt medvirkende

handler det blot om at vi omsætter vores politik til praksis

om at vise at vi mener det når vi siger at virksomheder skal tage et større samfundsansvar på sig særlig i en tid hvor multinationale virksomheder kan operere så forholdsvis ureguleret på tværs af grænser vi skal vise at vi er villige til at implementere fns retningslinjer for ansvarlig virksomhedsførelse og

villige til at tage et ansvar for at sikre at det bliver lettere at tage det ansvar at være en ansvarlig virksomhed for jeg tror faktisk der er rigtig mange virksomheder og investeringsselskaber som gerne vil tage deres ansvar alvorligt det skal vi hjælpe dem med vi så feks

at sampension som reaktion på danwatchundersøgelsen reviderede deres retningslinjer og ekskluderede fire virksomheder med engagement i bosættelserne blandt andet som konsekvens af klager fra deres medlemmer så der er stor

praktiske vej til at sikre overholdelsen af fn principperne var svær at udmønte i relation til de israelske bosættelser det var ligesom svært at indkredse og det har vi også hørt tidligere ordførere være inde på men netop i disse måneder ser det ud til at fns højkommissær for menneskerettigheder snart er klar til at udgive en liste over virksomheder med aktiviteter i de besatte områder den er jo blevet udskudt en række gange fordi

nu er en foreløbig liste

med fem og tyve virksomheder blevet og meget tyder på at vi snart har den liste som vil gøre det nemmere at undgå de her investeringer

jeg håber selvfølgelig at den liste er offentlig meget meget snart så vi kan bruge den som grundlag og værktøj for udmøntningen af en mere konkret investeringspolitik så vi kan vejlede

må vi jo antage når vi støtter op om alle de resolutioner

at det arbejde som fn gør på det her område er helt i overensstemmelse med de principper som også den danske

af hvad ordføreren fremfører her i dag og de beslutter sig for at trække samtlige investeringer

men de må jeg formode ganske ganske mange øvrige kroner og øre og dollars og hvad det måtte være

almindelige palæstinenser i de her omstridte områder eller vil

bosættere og det er jo det vi skal gøre noget ved det kan vi gøre hvis vi sørger for at der ikke er investeringer

at det vil være til gavn for palæstinenserne at man fjerner jobs fjerner udviklingen af infrastruktur

det økonomiske fundament som er ved at blive opbygget i de her områder er det sådan

for virkelig alvorlige brud på deres menneskerettigheder gang på gang gang fordi der er bosættelser fordi det er et besat område og der skal vi bruge alle værktøjer også de økonomiske til at få

israel til at ophæve besættelsen

vedtagelse som alle partier i folketinget på nær dansk folkeparti kan støtte i dag

vedtagelse vi er rigtig glade for i radikale venstre alle ved at det her er en konflikt der har uhyggelig mange år på bagen

som i øjeblikket er strandet på som vi ser det at palæstinenserne ikke har evnen og

til at genoptage den fredsproces der er den eneste farbare vej frem til en tostatsløsning dagens debat handler om en niche kan man sige i den store vanskelige problematik men en væsentlig niche som flere ordførere har været inde på fordi de bosættelser der ulovligt pågår i øjeblikket fra israels side ikke bare

med til at tilspidse konflikten men også er med til at udhule mulighederne for at finde en

den sammenhæng er jeg ikke i tvivl om at noget af det der betyder noget når parterne skal overveje deres stillingtagen er de økonomiske konsekvenser man fristes til

den økonomiske gulerod og den økonomiske pisk

så ville der måske være en chance for at massere parterne

er der især to ting vi glæder os over i dagens forslag til vedtagelse vi glæder os over at det står helt knivskarpt hvor danmark er i

fire og tredive

eus politik tydeligt skal angive

anvendes på de områder som den resolution dækker det er vi glade for står så umisforståeligt så er vi faktisk også rigtig glade for at vi nu er enige om at styrke den vejledende indsats over for private og offentlige investorer det er fordi det er

en jungle for for investorer at finde rundt i det her så der er hensynet til dem

ekstra finesse i det at vi nu sikrer at hver gang der har været en konkret sag i

regler eller de aftaler vi har lavet i eget regi så vil vi hver gang vi bliver lidt klogere på om en investering er på den ene eller den anden side af hegnet altså om den

inden for eller uden for de aftaler vi

i det almindelige retssystem hver gang der er faldet en dom over et eller andet på hvordan man skal fortolke det

på samme måde løbende få en større klarhed over hvad

her form for sanktionsregime så på den baggrund synes vi faktisk at

vil man mange steder se sådan et lidt goldt landskab og så

marker frugtplantager og alt muligt andet andet bliver stjålet

når jeg har været af sted har jeg set mange eksempler på brønde

der bliver flyttet derhen hvor man har

at opdyrke en selvstændig økonomi også fordi mulighederne for eksport er så utrolig svære for palæstinenserne

endnu sværere

hvor de fleste af os siger at vi gerne vil hen nemlig til en reel mulighed for en

videre i forhold til at sikre at man ikke understøtter

mærkningsordning igennem en mærkningsordning i forhold til varer der kom fra

de besatte områder på vestbredden det skabte

lidt ramaskrig blandt nogle dengang efterfølgende er det jo så også blevet en fælles eu politik og det er rigtig godt problemet er at mange af de varer

politik om ikke at sælge bosættervarer

mærket som israelske varer når de bliver eksporteret

meget bredt flertal i folketinget står bag og det vil jeg virkelig gerne kvittere for jeg synes at det her har været et af de bedste eksempler på samarbejde hvor vi har kunnet nå hinanden

bemærkninger der har været fra liberal alliance og fra socialdemokratiet om at nogle gange

de ulovlige bosættelser på vestbredden før det

jeg tror at socialdemokratiets eksempel var volvo

havde vi jo gerne set at vi gik

mere hårdt til værks i forhold til at sige at

dem der direkte investerer

fælles forståelse af at det må man simpelt hen

fire og tredive vi er blevet enige om at der skal gøres en ekstra indsats for at

til den her her politik vi har

tænke os at fns højkommissariat for menneskerettigheders database over de virksomheder der er til stede blev offentliggjort

prominente israelere der også ønsker den offentliggjort

investere direkte i

blev offentliggjort i forhold til det men det

en vedtagelsestekst på området som det er

det synes vi fra sfs side er et rigtig godt udgangspunkt for

hver en krone der investeres i de her omstridte områder er til direkte skade for palæstinenserne eller mener man

de overhovedet kan overleve så skal

den her sag jeg glæder mig også over det meget brede flertal

linje som danmark skal stå for og være kendt for nemlig at

uden eksistensen af bosættelserne

havde vi jo slet ikke haft dagens forespørgselsdebat folketinget har med bred konsensus flere gange vedtaget tekster der forholder sig til engagementer i og med bosættelser senest var i maj to tusind og seksten med v tre og halvtreds regeringen står selvfølgelig bag den vedtagelse og fraråder at styrke bosættelser gennem engagementer med dem regeringen bakker aktivt op om eus og fns sikkerhedsråds skelnen mellem israel og de besatte områder ved at håndhæve territorialklausulen og regeringen bakker op om at fortsætte arbejdet med at informere danske

regeringens konklusion er at staten med den nævnte politik sammen med de tidligere nævnte retningslinjer for danske investorers samfundsansvar opstiller en brugbar ramme der er stadig dilemmaer og dem har næsten alle ordførere været inde på i dag men her må investorer så også stå på mål for egne konkrete dispositioner den tekst som der nu er et bredt flertal for og som bliver vedtaget om par dage afspejler meget fint

sige at udenrigsministerens ord har stor vægt og stor betydning i forhold til at sende et et signal og derfor

når udenrigsministeren siger at danske investorer har

til at stå på mål for de investeringer de de

han jo selvfølgelig ret i det men vil udenrigsministeren ikke

bekræfte at alle investorer både private

vi har også konkluderet at det vi har

den ramme synes vi fra regeringens side fungerer godt

det der ligger i at det er et tvivlsspørgsmål og der må det så være investorerne der står til ansvar

de her bosættelser som der eksempelvis er

den russiske annektering af krim men

retningslinjerne at investorer har en forpligtigelse til

appellere til at det er noget som udenrigsministeren aktivt sørger for at få understreget både på folketingets talerstol i dag

fremadrettet i forhold til danske investorer

folketinget i dag det er ikke sådan at

kan udlede et generelt forbud imod investeringer i virksomheder hvis forretningsområde omfatter de besatte områder men det står klart

det som der også blev sendt et klart signal om i dag at engagementer der gavner bosættelser

mulighederne for en tostatsløsning tværtimod det er derfor at regeringen fraråder sådanne investeringer hvis de styrker bosættelserne og så stiller vi samtidig retningslinjer om danske investorers samfundsansvar til rådighed for selskaberne

jeg vil gerne høre udenrigsministeren hvad han tænker

god og konstruktiv

jeg er rigtig rigtig glad for at vi i dag har en situation hvor vi kan stå sammen bredt i folketinget om vigtigheden af at understøtte ansvarlige investeringer både når det gælder de ulovlige bosættelser men også i andre konfliktsituationer det er drønvigtigt at vi kan være fælles om det her mange virksomheder kommuner og pensionskasser gør allerede et stort arbejde for ikke at gøre skade

vedtagelse som alle partier undtagen dansk folkeparti er blevet enige om og vi skylder dem al den hjælp de behøver for at kunne tage ansvar der skal med andre ord ikke være nogen dårlige undskyldninger for ikke at følge de retningslinjer som investorer får fra fn så det glæder mig at det i dag er lykkedes at samles om det ansvar danmark har for at bidrage til opretholdelse af internationale retningslinjer i forhold til ansvarlige investeringer jeg håber det kan blive første skridt til at danmark kan blive et land der går foran når det kommer til ansvarlige investeringer et land som kan klæde danske virksomheder private og investorer

kan bidrage til en mere retfærdig fredelig

i verden og jeg tror godt det kan lade sig gøre jeg tror godt vi kan nå til en situation hvor

skattebetalende borgere i kommunerne en dag kan ånde lettet op

imod internationale retningslinjer men bruges til at løfte et samfundsansvar men det kræver en stor indsats det kræver at pensionskunder råber højt og at kommuner og pensionskasser tager ansvar men det kræver også at den danske stat med regeringen i spidsen sørger for at vores penge ikke bruges til at krænke menneskerettigheder på at skade klimaet eller på at skabe konflikt jeg tillader mig så lige her til sidst at adressere den påstand som dansk

ordfører flere gange er kommet med i debatten nemlig at det skulle være til gavn for palæstinenserne i de besatte områder at der er israelske bosættelser som

tror jeg at alle der har besøgt de besatte områder ikke er et sekund i tvivl om at det ikke er tilfældet og at det tværtimod er fuldstændig forkert jeg har selv været i

flere omgange og jeg vil gerne svare herre

sådan forholder det sig ikke når man stjæler palæstinensernes land når man bryder folkeretten når man bryder den private ejendomsret til private boliger og landbrugsjord når man stjæler palæstinensernes vand når man stjæler deres naturressourcer så kvæler man økonomien så nej det er ikke sådan at det ville være et økonomisk problem hvis bosættelserne blev fjernet i morgen tværtimod det er forudsætningen for en økonomisk bæredygtig udvikling i de palæstinensiske områder det er en forudsætning for en bæredygtig palæstinensisk stat at bosættelserne fjernes

det daglige problem for palæstinenserne

uskyldige børn og voksne palæstinensere som ikke har gjort andet end at gå på en gade eller forsøge at komme i skole det sker ustraffet for øjnene

israelske militær og er dermed en daglig krænkelse af menneskerettighederne som er fuldstændig uacceptabel og som er med til at skabe rigtig mange af de spændinger som vi oplever og som desværre nogle gange

uacceptabel vold så nej det er ikke sådan at bosættelserne gavner palæstinenserne tværtimod en fjernelse af bosættelserne er en forudsætning

jeg har på intet tidspunkt hverken til enhedslistens eller socialistisk folkepartis ordfører talt om eller antydet at bosættelserne skulle være til gavn for palæstinenserne det jeg har talt om er om de investeringer altså kroner og øre som investeringsfirmaer lægger i de omstridte områder

byggeri som foregår på jord man bare har tyvstjålet fra palæstinenserne man har bare taget en mark hvor der før var en olivenbonde der havde

jævnet træerne med jorden stik imod den private ejendomsret stik imod international lov for så at bygge ulovlige bosættelser

er det selvfølgelig sådan at de her investeringer er det stik modsatte af noget som helst

palæstinenserne det er en en

forbrydelse mod folkeretten og det er også

en total kvælning af mulighederne for

en bæredygtig palæstinensisk stat ikke mindst fordi de her bosættelser jo ligger

mellem de palæstinensiske landsbyer og dermed også ødelægger muligheden for at komme frit frem og tilbage inden for de besatte områder som jo er en forudsætning for at kunne

afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted

jeg henviser til den dagsorden